aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet fra den attende april i år en reform som har det klare mål at få flere mennesker i arbejde det mål bakker vi selvfølgelig op om i venstre

tilfredse med at have trukket reformen i den rigtige retning så vi i dag står med to gode lovforslag det er to lovforslag der vil bringe os nærmere et velfungerende kontanthjælpssystem og vil sikre vækst og arbejdspladser til glæde for alle her i landet alt for mange mennesker modtager kontanthjælp i dag og det er på tide at vi stiller større krav og forventninger til de mennesker der kan selv og at vi tilskynder vores unge til at tage en uddannelse der bringer dem tættere på arbejdsmarkedet

vi tager ordentligt hånd om udsatte borgere det er det de to lovforslag sigter mod og det gør de helt grundlæggende ved at afskaffe matchgruppesystemet og i stedet inddele de ledige i tre kategorier nemlig jobparate uddannelsesparate og aktivitetsparate

da forslagene er ret omfattende vil jeg blot fremhæve en række af de ting som vi er tilfredse med i venstre det sikres at endnu flere unge under tredive år får en uddannelse både dem der kan gå i gang med det samme og dem der har brug for en aktiv indsats først alle unge uden uddannelse får således et uddannelsespålæg og en

su niveau for alle uddannelsesparate unge

ikke længere er en økonomisk gevinst ved at fravælge en uddannelse vi vil også fremhæve at det er positivt at arbejdsgiverne ikke får ekstra udgifter i forbindelse med de flere skolepraktikker som jo er en følge af den øgede brug af uddannelsespålæg

i dag er der kun forsørgelsespligt mellem gifte par

samlevende par hvor begge er fyldt fem og tyve år får gensidig forsørgelsespligt på den måde kommer kontanthjælpssystemet til at afspejle moderne samlivsformer og familiemønstre alle ledige skal fremover have samtaler og deltage i aktivering så snart de søger om kontanthjælp og det skal de helt frem til at de kan påbegynde en uddannelse eller et arbejde aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp skal med lovforslaget have en tidlig helhedsorienteret og tværfaglig indsats og for de jobparate vil der de første tre måneder være fokus på intensiv jobsøgning og senest efter tre måneder skal den enkelte arbejde for sin kontanthjælp for eksempel gennem en nytteindsats

et nyt sanktionssystem vil sætte en stopper for dem der udnytter systemet fremover kan de kontanthjælpsmodtagere der gentagne gange nægter at stå til rådighed for job eller uddannelse miste op til tre måneders kontanthjælp og det er vi godt tilfredse med vi glæder os også over at unge med handicap på

uddannelserne får gavn af at formueafhængigheden nu

hvad angår de økonomiske fordele ved lovforslagene er vi tilfredse med at have trukket reformen i den rigtige retning de offentlige budgetter bliver forbedret med omkring en

over de kommende år henter vi samlet næsten en milliard kroner mere i kontanthjælpssystemet end regeringen lagde op til og det betyder selvfølgelig at vi har haft en milliard

til at bruge på vækstpakken til glæde for erhvervslivet og danske arbejdspladser beskæftigelsen øges desuden med fire

i to tusind og tyve mod de foreslåede tre tusind ni hundrede i regeringens udspil det var nogle af fordelene men i venstre vil vi også gerne understrege at reformen kun er ét skridt i den rigtige retning efter valget gjorde regeringen det som bekendt mere attraktivt at være ledig og det problem bliver ikke løst og vi vil derfor fortsat gøre meget mere for at det altid kan betale sig at arbejde desuden er der en problematik i forskelsbehandlingen af unge uddannelsesparate og aktivitetsparate vi mener stadig at aktivitetstillægget skaber forkerte incitamenter det sender forkerte signaler om at det bedre kan betale sig at være aktivitetsparat frem for at være uddannelsesparat men alt i alt ser vi meget positivt på reformen og venstre vil

i venstre gad vide hvor langt ydelserne skal sættes ned

fjernede kontanthjælpssystemet eller hvad er ideen bag at man går

det er sådan set det vi nu har aftalt med partierne bag

frataget op til tre måneders kontanthjælp hvis man gentagne gange

fra aktivering eller samtaler

miste op mod en fjerdedel af deres indtægt i en år hvis de ikke gør som øvrigheden og staten beder dem om tænk hvis man nu indførte samme sanktionsregime for erhvervslivet hvis

andersen følge op på eller stemme for nogle

samme regime for erhvervslivet og i samme

en en fornuftig balance og

at der skal være respekt om at man møder op til samtaler man er indkaldt til man møder op til aktiveringstilbud

er et fornuftigt

set fundet en udmærket løsning på

allermindst her i samfundet for at give til nogle af dem

men ordføreren gjorde jo meget ud af at sige at det her kun er det første skridt i retning af en tilfredsstillende løsning så er det jeg spørger hvad er så det næste skridt efter ordførerens opfattelse hvor er det der

aktivitetstillægget skal væk og alle skal ned på den lave ydelse fem tusind syv hundrede

også dem der hverken kan tage et arbejde

det har vi fanget hvilke yderligere skridt vil ordføreren gerne have taget

i dansk industris forslag om at der skal være en tidsgrænse for hvor længe man overhovedet kan få

sørensens ordvalg at enhedslisten måske overvejer at komme med det som et

set optaget af at kontanthjælp er en midlertidig ydelse vi har så sagt at

der fortsat også kunne være et loft over kontanthjælpen men det vil regeringen og regeringens parlamentariske flertal jo ikke være med til

et af de elementer vi fortsat er optaget af vi er

mennesker et job eller en uddannelse den grundlæggende forskel mellem venstre og enhedslisten er

et job de kan bestride eller en uddannelse de kan

er jo det som venstre helt tydeligt er ude på jeg fik så klemt et konkret forslag ud

kontanthjælpsloftet og

hvilket jo medførte langt flere fattige her i landet jeg har forstået at det vil venstre gerne vil venstre være med til

hvad mener venstre om dansk industris forslag om at der skal være en tidsgrænse for hvor længe man overhovedet kan få

det er en rigtig god aftale den bringer mennesker i job og i uddannelse og vi stiller

helt berettigede krav til at når man er på en midlertidig ydelse man er på kontanthjælp

skal man også møde op til tilbud

haft den holdning at loftet over kontanthjælpen

både herre finn sørensen og jeg ved jo godt at hvis man er på kontanthjælp så finder man ikke lige et job

som det første så derfor er incitamentet der ikke i dag

investere i at købe en bolig og

hårdt af den her kontanthjælpsreform kan venstres ordfører

som har gjort alt det de er blevet bedt om

vil være sådan at det længere skal kunne betale sig at være på kontanthjælp frem for

drøftet og vi er jo så også blevet enige om at gennemføre det her forslag fordi det faktisk viser sig at det får mennesker til at tage en uddannelse

komme videre så jeg står sådan set

er mennesker der vil få en lavere ydelse når vi vedtager

en uddannelse de unge mennesker

sosu assistent pædagogisk assistent eller tømrer

under tredive år

ifølge venstre for at det her kan give mening har de ikke mere brug for at komme

det er jo også derfor at der er en lang række elementer i det her lovforslag der styrker

arbejdet med at bringe dem tættere på

og matche dem med en

herre lennart damsbo andersen

er det nederste sociale sikkerhedsnet i danmark som sikrer en forsørgelse til alle der ikke kan forsørges på anden vis det er fundamentet i det danske sociale sikringssystem et fundament som vi som socialdemokrater har været med til at skabe og som vi er stolte af men som vi også

for med årene er kontanthjælpen også blevet et sikkerhedsnet som alt for mange mennesker bliver filtret ind i så de sidder fast det er dybt ulykkeligt for den enkelte

og frem for alt har det aldrig været meningen for kontanthjælpen er tænkt som en midlertidig forsørgelse men for mange er den blevet et livsvilkår den virkelighed er uløseligt forbundet med at der med årene har bredt sig en passivkultur i kontanthjælpssystemet hvor vi har overladt mennesker til passiv forsørgelse i årevis mennesker som har haft brug for hjælp til at komme videre vi har accepteret at unge mennesker opbygger en hverdag med kontanthjælpen som grundlag ledsaget af marginalisering svage netværk og stadig dårligere beskæftigelsesmuligheder det er som om systemet har mistet retning som om hovedopgaven er kommet ud af fokus som om vi for en stund har glemt hvad det egentlig er det hele handler om med kontanthjælpsreformen foretager vi store beskæftigelsesmæssige og socialpolitiske ændringer af det danske socialsikringssystem og det gør vi

tilbage til det det hele handler om at hjælpe mennesker med at komme videre i livet vi gør op med passivkulturen så de svageste borgere ikke længere er dem der får mindst og dårligst hjælp ingen skal længere overlades til sig selv vi afskaffer kontanthjælpen for alle unge under tredive år til fordel for en uddannelseshjælp fordi unge mennesker i starten af livet grundlæggende ikke hører hjemme i kontanthjælpssystemet men

ikke en uddannelse de indtager en meget sårbar position på arbejdsmarkedet og går en meget usikker fremtid i møde derfor stiller vi krav til de unge ufaglærte under tredive år om at tage en uddannelse samtidig styrker vi overgangen til uddannelse med øget vejledning brobygning til uddannelsesinstitutionerne og særlig støtte til enlige forsørgere

for de mennesker der kan arbejde stiller vi nu krav om tre måneders intensiv jobsøgning herefter skal man arbejde for kontanthjælpen kritiske røster har hævdet at det er urimeligt

ikke kan kræve at arbejdsløse arbejder intet kunne være mere forkert mennesker der står uden for arbejdsmarkedet skal ind i arbejdsfællesskabet det er afgørende at vi fastholder arbejdsperspektivet og modvirker det umiddelbart umærkelige skred ind i passivitet og mismod der så ofte følger

at være overladt til sig selv

derfor er det progressive svar til kontanthjælpsmodtagere ikke at de skal passe sig selv på passiv forsørgelse men at stille krav om at medvirke til at komme videre det er også at tage det enkelte menneske alvorligt at tale

de forventninger vi alle har til os selv om at bidrage med reformen tydeliggør vi begreberne om ret og pligt vi styrker retten til hjælp for læse og skrivesvage vi giver mennesker ret til hjælp når de efter psykiatrisk indlæggelse eller afsoning af en fængselsstraf skal ind på arbejdsmarkedet men vi skærper samtidig sanktionerne over for de mennesker der ikke lever op til pligten om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet for dem der har evnerne har også pligten

for dem hvis evner ikke rækker så langt styrker vi hjælpen kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemer får fremover en helhedsorienteret indsats og ret til en sagsbehandler der koordinerer på tværs

for de særligt udsatte giver vi ret til en mentor som skal hjælpe med at få stabiliseret livet så meget at de med tiden kan deltage i en jobrettet indsats

at tage livtag med kontanthjælpssystemet er ikke nogen let opgave det vil kræve en stor indsats fra de involverede

en nødvendig opgave som hovedparten af folketinget med reformen har forpligtet sig på og som vi skal løse i fællesskab i centrum af reformen står

på job og uddannelse på ret og på pligt på at hjælpe mennesker der har brug for hjælp videre i livet der er al mulig grund til at være stolt af det og derfor kan socialdemokraterne støtte begge forslag

for dem der har de dårligste forhold økonomisk

sætte ydelserne ned er det

titusind unge under tredive år

at vi skal gøre op med passivkulturen det vil sige vores passivitet i forhold til de unge mennesker

er dovne når man snakker om passivkulturen kan man så ikke sige at

op med statens og kommunernes

bringer med det samme tankerne frem mod en debat vi havde sidste sommer jeg synes det er meget meget negativt

så vil jeg gerne vide om det er socialdemokraternes nye politik at ydelserne for kontanthjælpsmodtagere skal sættes ned

pengene så i stedet skal føres over til en vækstpakke

vil sige at man tager penge

at man nu skal omfordele den modsatte vej af hvad vi

kontanthjælpsmodtagere i danmark for de gør jo det de skal men vi har som regering og

via kommunerne lavet et system der gør at de bliver overladt til passivitet for vi gør ingenting

påpeger i forhold til ydelserne

christian juhl og enhedslisten har misforstået noget

over til nogle andre de bliver udelukkende brugt på at

til dem der er på kontanthjælp i dag og som så kommer på uddannelseshjælp eller

i folketinget så vidt jeg husker alle andre end enhedslisten

su og kontanthjælp til sammen lidt over tre milliard

indgår i en finansiering af lettelser af øl

sådan husker jeg da det forlig det

i hvert fald den økonomiske mekanik i det så der vil jeg da gerne høre hvad ordførerens

har jeg et andet spørgsmål ordføreren er jo bekendt med at regeringen lige har fastsat en fattigdomsgrænse hvordan har ordføreren det så med at man nu

laver en reform af kontanthjælpssystemet som betyder at at mange flere tusinde kommer ned under den fattigdomsgrænse man lige selv har fastsat som jo er otte tusind fem hundrede kroner i disponibel indkomst om måneden

vi lykkes med det her og det håber jeg virkelig vi gør så er der rigtig mange af dem der er på kontanthjælp i dag som kommer i arbejde og det betyder så at der bliver en besparelse på statsmidlerne på nogle milliarder

det som vi gør er at de midler vi i dag bruger på passivt at forsørge kontanthjælpsmodtagere vil vi fremover bruge aktivt på

det har intet med at flytte penge fra dem der har mindst til dem der har mest

indfører en fattigdomsgrænse som er

om måneden i disponibel indkomst det vil sige efter skat her

hvis ordføreren svarer

at det jo kun er en midlertidig ydelse så vil jeg spørge hvordan

sammen med at ministerens egne tal for hvor mange man forventer kommer i arbejde og uddannelse viser at knap tyve procent af kontanthjælpsmodtagerne kommer i arbejde eller uddannelse sagt på en anden måde lidt over firs procent kommer ikke i arbejde og uddannelse

risikere at komme til at leve i hvert fald tre år måske mere på de her lave ydelser

omfattet af regeringens definition af fattigdom hvad mener ordføreren om det hvad vil ordføreren

meget midlertidigt det vil være nogle ganske få måneder det er midlertidigt at de er på en lavere ydelse så de vil aldrig nogen sinde ramme ind i den her fattigdomsgrænse resten resten

bliver jo ikke ramt af det her for de de er jo i en situation hvor de

og det er ikke omfattet af reglerne for fattigdomsgrænsen eller også er de

den ydelse de altid har haft og derfor vil de ikke blive ramt af fattigdomsgrænsen som enhedslistens ordfører her påstår

der bliver sparet på kontanthjælpen bliver kanaliseret over

har jo været vi er ikke rustet til at tage imod så mange unge det kan muligvis

uddannelse de unge skal have men jeg kunne

imod de her

bruges til at finansiere uddannelsen for eksempel på erhvervsskole eller

eller på universitet eller hvor det nu er den unge skal hen det kan vi jo ikke vide med sikkerhed

i erhvervsuddannelserne i en praktikpladsgaranti

2 hvordan vil man sikre

til dem men en del af pengene bliver faktisk brugt på noget rigtig fint

sikrer at de særlig udsatte det vil sige enlige forsørgere som gerne vil have en uddannelse

har den samme forsørgelse hele vejen igennem uanset om de er i uddannelse eller i praktikperiode

nogen steder hvor de får et hul i forsørgelsen eller der bliver en nedgang i

områder hvor vi virkelig kan se at der bliver mulighed for at vi kan få flyttet en generation fra ikke at have en uddannelse til at få en uddannelse specielt

været talt om i lang tid nemlig der skulle ske ændringer på kontanthjælpsområdet og det er så lykkedes

bred enighed om et nyt

blevet sagt en hel del så jeg vil

kraftig indsats for de unge vi skal simpelt hen have stoppet fødekæden til kontanthjælpssystemet

en eller anden måde der er mange muligheder at vælge imellem

tjent med det er ikke sikkert at vejlederne ude

den rigtig gode indsats

hjælper de unge til at få en uddannelse og de kan komme i job

blive færre og færre kontanthjælpsmodtagere på mellem fem og tyve og tredive år i hvert fald

være den ultimative succes jeg tror så ikke helt på at det lykkes på den måde

i den forbindelse skal man også være opmærksom på hvad der er sket i forbindelse med de aftaler om kontanthjælpsreformen så i

undervisningsministeren ikke glemmer at vi har lavet en kontanthjælpsreform der går på at flere unge skal i arbejde så der håber jeg da at undervisningsministeren måske tager kontakt

så vi får lidt indflydelse på hvad de laver

at alle skulle have forsørgerpligt også de helt unge

fik vi igennem at unge under fem og tyve

fritaget for forsørgerpligten og det skyldes jo at de unge

hvor man afprøver en hel del og

der også være plads til desuden har vi sikret

noget af det som det er vigtigt at vi skal kigge på i den forbindelse

for meget passivitet i jobcentrene og der skal jobcentrene altså være mere opsøgende de skal have mere kontakt til virksomhederne de skal

der er det er det selvfølgelig også

i den forbindelse være opmærksom på hvad vi har aftalt her og så sikre at den rigtige indsats vil

det kan ikke hjælpe at de ude i jobcentrene bare sidder på deres kontor uden at have kontakt til

i den forbindelse er det selvfølgelig også vigtigt at den her sikring af praktikpladser til de unge når de

yderkommunerne de små kommuner

de penge der skal ud i refusionssystemet

i forvejen render med ret så meget og så er det de små yderkommuner der kommer til at betale

den fordelingsnøgle i refusionssystemet

kommer til at fungere lige hvordan det

ikke lige kender ministerens

der betyder utrolig meget for folk er er det her med

det gør man ikke her og det er så

et minus som jeg mener vi skal prøve at arbejde videre med

det er heller ikke mit mit ansvar

skal giftes men økonomisk

vi overbevist om at vi kan få

videre i systemet så de ikke havner på kontanthjælp

det er en midlertidig ydelse det er ikke meningen at man skal kunne gå på kontanthjælp

støtter dansk folkeparti selvfølgelig den aftale vi er

af venstres ordførers beretning

milliard kroner fra de mennesker der har meget lidt i indtægt og så ifølge herre hans andersen

til erhvervslivet det var han vældig tilfreds med

milliard kroner fra dem der har den mindste indtægt i samfundet og leverer over til dem der har

bliver i systemet de bliver brugt til den indsats der skal laves over for kontanthjælpsmodtagerne de der en

står i aftalen at der er flere der kommer i arbejde

i uddannelse og dermed ikke får kontanthjælp

bliver opnået ved at dem der kommer over i uddannelsessystemet tager en uddannelse

opstår de andre penge som bliver taget i forbindelse med

det står sort på hvidt det burde herre christian juhl også kunne

herre bent bøgsted siger i jydskevestkysten i februar at regeringen kan komme til at

en monokultur for de unge der ikke tør flytte sammen ved at man udvider forsørgerpligten

bent bøgsted mener med ægteskabslignende forhold og hvordan man kan kontrollere den slags men det kan vi jo lade ligge til en anden gang

at forsørgerpligten skulle gælde alle også de unge mellem atten og fem og tyve år hvordan hænger det sammen med citatet fra jydskevestkysten den femogtyvende

hvor man siger jamen det vil fremme en monokultur så det duer ikke

når man får gensidig forsørgerpligt jeg fuldstændig enig i

dansk folkeparti fik det pillet ud så der først er forsørgerpligt fra fem og tyve år fra starten

et ønske fra regeringen om at det skulle gælde fra atten til fem og tyve år

dansk folkeparti pillet ud så der ikke var forsørgerpligt for dem under fem og tyve år det

absolut at jeg sagde her fra talerstolen

stadig væk ved at at det kan føre til at

klare regler men det vil absolut medføre at der er nogle der vælger at bo alene det er der nok ingen tvivl om

det mener vi også i enhedslisten

er praktikpladser til de unge den indsats for de unge under fem og tyve

fødekæden og det kræver at de får den rigtige vejledning

hvilken uddannelse de skal have det kræver også at at

også jeg sagde i min ordførertale så helt klart ja

lave en su reform selv om de

så mit sidste spørgsmål skal bare

forhold var det ikke en god idé at få lavet de regler inden man vedtager sådan et lovforslag der har så store konsekvenser

det ene spørgsmål det andet er at jeg bare undrer mig over ordførerens udtalelser for det ikke engang fjorten dage siden at ordførerens parti stemte imod et forslag fra enhedslisten om at vi skal have klare

det her spørgsmål om ægteskabslignende

et alternativt forslag så det vil jeg da

socialministeren har har varslet at der kommer

med klare regler for

sjælland har påpeget er det altså reglerne der gør at man ikke kan give folk en ordentlig vejledning

hvad det vil sige at leve i et ægteskabslignende

give os en klar konkret letforståelig fortolkning af hvad det vil sige

mindste man kan forlange nemlig at borgerne kan få klar besked om det så jeg ser frem til at høre ordførerens klare definition af hvad det vil sige at leve i et ægteskabslignende forhold

skal selvfølgelig være sådan at den er forståelig

regeringen gør sig store bestræbelser på at genrejse dansk konkurrenceevne og dansk økonomi derfor gennemfører vi reformer

er overbevist om at de vil virke til gavn for danmark men det betyder ikke at vi bare må læne os tilbage og vente på bedre tider det betyder heller ikke at vi skal holde op med at søge nye løsninger på velkendte men alvorlige udfordringer nationaløkonomi må ikke fjerne fokus fra vores sociale ansvar for dem

hjælpes der er i dag cirka ethundrede og femogtredivetusind personer der modtager kontanthjælp det er alt for mange personer på kontanthjælp er en meget sammensat gruppe

her i folketinget og i medierne og i offentligheden det er en sammensat gruppe

har derfor meget forskelligartede udfordringer og behov

at det nuværende kontanthjælpssystem ikke på rette vis tager hånd om den kompleksitet og den forskelligartethed der ligger i at gruppen er sammensat og ikke homogen mange medborgere mødes ikke med klare krav og mange får ikke den rette indsats og hjælp til at komme væk fra kontanthjælp og videre i arbejde eller uddannelse det er urimeligt og det er uacceptabelt hvis man er på kontanthjælp i mange år er der naturligt nok desværre

stor risiko for at man aldrig får

fodfæste eller vender tilbage til arbejdsmarkedet det har ikke kun betydning for den enkelte men også for den næste generation og for hele samfundet i øvrigt mere end halvtredstusind af kontanthjælpsmodtagerne er unge under tredive år

ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse

gennemsnitstal tre ud af fire har højst gennemført folkeskolen de mange på kontanthjælp er en udfordring som vi skal tage meget alvorligt for unge skal ikke være på kontanthjælp de skal gøre nytte først og fremmest for deres egen fremtids skyld de skal mødes med en tro på at de har evner

som kan give dem fodfæste på arbejdsmarkedet det skal akkompagneres af en indsats der understøtter målet om uddannelse og opkvalificering omtrent hver femte på kontanthjælp er enlige forsørgere

med et lavt uddannelsesniveau det har ikke kun betydning for den enkelte men også for deres børn hvis kontanthjælpen mere eller mindre bliver et livsvilkår hvilket vi skal undgå målet med kontanthjælpsreformen er at mange flere bliver i stand til at varetage et arbejde og færre ender på livslang offentlig forsørgelse kontanthjælpsmodtagerne skal væk fra passiv forsørgelse og via en aktiv målrettet indsats ledes på sporet af enten uddannelse

de der kan selv skal selv og de der endnu ikke kan

skal hjælpes reformen viser

handler ikke kun om at sætte ind over for nuværende kontanthjælpsmodtagere men i lige så høj grad

forebygge at fremtidige generationer ender på kontanthjælp fokus på den næste generation er helt afgørende

på tre principper først og fremmest

skal mødes med klare krav og forventninger personer der modtager kontanthjælp fordi de midlertidigt ikke kan forsørge sig selv har ret til hjælp og støtte

komme i job og uddannelse men man har også en pligt

for det andet

alle kontanthjælpsmodtagere

skal unge i uddannelse

alle unge uden uddannelse skal mødes med troen

støtten til at de kan få sig den uddannelse og få et liv hvor de kan realisere deres potentiale regeringen erstatter den meningsløse passive forsørgelse med en aktiv indsats målrettet den enkelte kontanthjælpsmodtager alle der kan skal tage en uddannelse eller et arbejde mens de allersvageste kontanthjælpsmodtagere og det er blevet meget overset

i offentligheden skal hjælpes bedre end i dag via en tværfaglig og helhedsorienteret indsats

vi kan råde bod på det er at de penge som reformen frigiver anvendes krone for krone inden for kontanthjælpssystemet mens det provenu som reformen skaber i kraft af flere job og færre på kontanthjælp

hundrede personer frem mod to tusind og tyve og samtidig forventes

de bidrager også til højere beskæftigelse

udtryk for en vigtig social indsats over for vores udsatte borgere radikale venstre kan derfor med disse kommentarer støtte begge lovforslag l

opstå flere arbejdspladser hvorfor skulle der opstå flere

opstå en bedre sagsbehandling i kommunerne fordi man skærer

kontanthjælpen som man gør her hvordan hænger det sammen hvor kommer de arbejdspladser

animerer dem der godt kan selv til hurtigere at tage en uddannelse eller komme i job i stedet for at hænge

for det andet og det er sådan med en lidt længere indflyvning

så alle dem som i dag ikke kan selv men som har brug for støtte den her holistiske den her tværfaglige støtte og de kommer jo hele tiden tættere på arbejdsmarkedet det vi skal huske på

man er fra arbejdsmarkedet jo mere støtte skal der til for

hen til arbejdsmarkedet så samlet set vil det

jo ikke at animere

ikke er nogen uddannelsespladser jeg fik heller ingen forklaring på hvorfor sagsbehandlingen skulle blive bedre

kontanthjælpen men jeg vil da gerne holde ordføreren oppe på de tal han selv

har fat i nemlig hvor få der i virkeligheden forventes at komme i arbejde og uddannelse som følge af den her reform

knap tyve

for disse lave ydelser der for manges vedkommende jo drejer sig om

næsten en halvering af det indtægtsgrundlag de har i dag altså fra titusinde og femhundrede

det om beskæftigelse og økonomi i anden række noget som også er vigtigt også fordi tingene ikke er

da håbe jeg håber da at langt flere kommer i job at langt flere får en uddannelse

langt flere kommer til at gøre nytte men vi må også være realistiske i forhold til

det er en meget vigtig reform og jeg håber

det det giver dem som kommer i job også ansporer andre til at gøre en større indsats og

at tre tre procent af kontanthjælpsmodtagerne kommer i arbejde af den her

radikale venstres målsætning for hvor meget man synes man skal

det tager i alt tre og tredive år hvis man får

og det er også meningen at de skal i

komme ud af den negative spiral det må også betyde noget det er en værdi i sig selv

også kan generere generere en højere beskæftigelse hvis vi nu skal blive i den terminologi i forhold til beskæftigelse

socialt i forhold til at bryde den negative sociale arv men også i forhold til at få den beskæftigelseseffekt og igen vil jeg sige at jeg håber at jeg tager fejl jeg håber at endnu flere kan komme i beskæftigelse

og vi vi havde så stor en ambition at det var hvert år så ville

varm luft at snakke om at vi lukker fødekæden jeg synes det er en meget tynd forklaring

gerne have et enkelt svar på et andet spørgsmål som jeg har grublet meget over erhvervslivet skal lokkes og pleases med skattelettelser og vækstpakker det har jeg oplevet når vi

diskutere med arbejdsgiverne men kontanthjælpsmodtagere

skal mødes med lavere ydelser og barskere sanktioner kan ordføreren forklare mig den psykologiske forskel på arbejdsgivere og kontanthjælpsmodtagere siden de skal mødes med to helt forskellige metoder pleases og have tilskud altså en gulerod eller tæves

virker når vi

giver erhvervsskattelettelser til virksomhederne

investere i danmark og at man ikke investerer i udlandet og det betyder flere job

det under skyldigt hensyn til den balance der skal være

ophævet kontanthjælpsloftet for vi mener at det det

der er yderligere et medlem der har bedt om en kort bemærkning det

en meget lille gruppe

det gælder også for dem der er på kontanthjælp vi ved jo at uddannelse er og bliver en hovedhjørnesten det bedste fundament hvis man skal sikre sig en fremtid på arbejdsmarkedet nogle vil så sige at vi ikke alle sammen kan være akademikere det er så sandt som det er sagt samfundet har slet ikke brug for at vi alle er akademikere og vi er da for øvrigt også mange der ved at man kan have et udmærket liv uden at være akademiker nej det som det handler om er at nærmest enhver jobfunktion i det danske samfund som man overhovedet kan nævne kræver en uddannelse af kortere eller længere varighed og det gælder faktisk også hovedparten af det som vi ellers i daglig tale kalder ufaglært arbejde

går den samfundsmæssige udvikling i retning af at mange ufaglærte job forsvinder og der er brug for flere faglærte og det er et meget vigtigt perspektiv også

som vi diskuterer i dag i sf er vi glade for at kontanthjælpsreformen rummer en opprioritering af uddannelse fordi det er vejen til en bedre udsigt til at få et job i fremtiden end man ellers ville have

også ske forbedringer i uddannelsessystemet her tænker jeg på erhvervsskolerne som man også kigger på for øjeblikket og jeg tænker også på behovet for at oprette en såkaldt fleksuddannelse som man også forhandler om

et andet vigtigt princip for sf er

efter reformen skal kommunerne tage mere hensyn til den enkelte unges forudsætninger og muligheder frem for at man bliver placeret i nogle firkantede kasser gennem det nuværende matchgruppesystem vi tror at afskaffelsen af de tre matchgrupper er en fordel dels kan nogle komme i gang med uddannelse som nævnt dels kan man så gøre en større og en stærkere socialfaglig indsats over for de unge som har brug for det fordi de i deres hidtidige korte liv har haft meget vanskelige vilkår det kan for eksempel skyldes en svær opvækst med dårligt fungerende forældre som jo kan præge det enkelte menneske på en dårlig måde resten af livet det kan også være en psykisk lidelse som er problemet eller det kan være misbrug af alkohol eller stoffer og i virkeligheden kan det være det hele på en gang bundende i en dårlig opvækst med forældre som ikke var deres opgave voksen

der virkelig brug for socialfaglig hjælp til den unge og det mener vi i sf at kontanthjælpsreformen i højere grad end hidtil lægger op til i kraft af at dem der ikke umiddelbart er job eller uddannelsesparate nu vil få en hjælp hvor der er mere fokus på den enkelte

en stor fordel at der nu lægges op til en koordinerende sagsbehandler som samler trådene det er vild forvirring for den enkelte unge

i dag nærmest løber spidsrod mellem forskellige sagsbehandlere hvor forløbet er opsplittet

også kalde det fragmentarisk og desværre ofte uden en helhedstænkning for os i sf vil det være en naturlig ting hvis princippet om en koordinerende sagsbehandler på et senere tidspunkt bliver fulgt op med at der også kan udarbejdes eller skal udarbejdes én samlet plan for hvad der skal ske med den enkelte

én samlet plan i stedet for en række planer er et fremtidsperspektiv som ikke indgår i den kontanthjælpsreform som vi behandler i dag men som måske kan komme ind i billedet på et senere tidspunkt

vil jeg fremhæve den stærkt øgede brug af mentorer det er dokumenteret at

altså en voksen person der har kontakt til den unge og hjælper og råder den enkelte unge

derfor er det meget positivt at brugen af mentorer bliver stærkt forøget gennem en kontanthjælpsreformen så summa summarum stemmer sf for de her to

end den fattigdomsgrænse som socialministeren har fastsat i den forbindelse må jeg lige sige

få de der lavere ydelser det fremgår jo klart af reformen

helt op til de tredive år får en væsentlig lavere ydelse end de får i dag så jeg vil gerne spørge ordføreren hvordan

og hvordan rimer det med ordførerens sociale sindelag og ordførerens oplevelse af regeringsgrundlagets målsætning om at vi skal mindske ulighed og

enhedslisten jeg tænker her på fjernelsen af starthjælpen og fjernelsen af kontanthjælpsloftet hvor der er sket en væsentlig forbedring ved at

nu får almindelig kontanthjælpssats så har vi spørgsmålet om unge

det er jo ikke sådan at vi i danmark betragter unge som må klare sig for en su som fattige der har vi jo et princip om at når man uddanner sig og er ung kan man klare sig for mindre end hvis man har en familie med hus og bil og

problematikker i det system vi har haft hidtil omkring balancen mellem dem som uddanner sig og dem som ikke uddanner sig det

kommer til at leve for ydelser der er væsentlig under den fattigdomsgrænse som regeringen selv har fastsat

hvordan hænger det sammen det vil jeg

har vi en tradition for at man kan klare sig for mindre

også mindre end den fattigdomsgrænse som nu er blevet fastsat det går jeg ud fra men så vil jeg gerne

jo er klart at man hidtil har haft et system hvor man har præmieret at folk ikke uddannede sig sådan har det jo været

det vil sige at den der uddannede sig skulle klare sig for en su ydelse og fik en lavere indtægt end den som ikke uddannede sig og fik kontanthjælp

en anden form for løsning på

om at job og uddannelsesparate får

su modtagere jo i dag ikke lever for et lavere beløb

jo forkert i gennemsnit lever

su modtager for cirka det dobbelte af hvad man får i su fordi man har lån fordi man har erhvervsarbejde

kan man jo melde sig ind i en a kasse

det vil jeg da råde enhver til at gøre det er nemt

blive a kassemedlem i den situation og man får så et beløb der svarer til så vidt jeg husker cirka femtentusind kroner om måneden

leveniveau som er væsentlig højere end de satser vi i øvrigt snakker om nu vedrørende vedrørende su og

dagpenge vi snakker om de konkrete ydelser der er her som sammenlignes med su og som nogle mennesker kommer til

til at have erhvervsarbejde uden ret til at låne penge uden adgang til studierabat og så videre

at lave nogle ting der gavner ligheden

ødelægge det hele og forøge uligheden

det er da et underligt

system at man belønner dem som ikke gør det rigtige nemlig

så vil jeg sige som det næste at

når der skal indgås sådan et forlig som man har lavet omkring kontanthjælpsreformen så er det jo

der er en række forskellige partier som har lavet det her i fællesskab og det er jo ikke sådan at man som det enkelte parti så synes

at ethvert aspekt i det der er aftalt

det som man lige selv umiddelbart havde tænkt på skulle ske eller som ville være det bedste

foretaget en samlet afvejning af de faktorer som indgår i forliget og den styrkelse der sker af at der er større vægt på uddannelse i det her system er en af de ting som vi ser som

da socialdemokratiet og fagbevægelsen stod i spidsen for sociale forbedringer der blev gennemført gode og store reformer

forbedringer til folkepensionen førtidspensionen revalideringen sygedagpengene

betød at vi næsten fik udryddet fattigdommen for ikke at glemme efterlønnen der sikrede en værdig tilbagetrækning det skete i

halvfjerdserne og det kan vi alle sammen med rette være stolte af det tager lang tid at bygge op men det er hurtigere at rive ned og ødelægge et velfærdssamfund det gjorde den forrige regering med stor effektivitet og den nuværende regering fortsætter desværre i samme spor på en række afgørende områder vi havde en drøm om at meget ville blive bedre når

en ny regering vi håbede at skattelettelserne til de rigeste ville blive rullet tilbage så der var penge til at fjerne dagpengeforringelserne og nedskæringerne fra genopretningspakken i stedet for har vi fået endnu flere skattelettelser til erhvervslivet og til de rigeste som de syge de arbejdsløse kontanthjælpsmodtagerne og pensionisterne skal betale vi havde en drøm om at vi sammen med arbejdsministeren kunne gennemføre forbedringer for borgerne forbedringer i sygedagpengesystemet og kontanthjælpssystemet afskaffelse af varighedsbegrænsninger for sygedagpenge afskaffelse af bureaukratiet og den rigide kontrol

indføre en menneskelig og social sagsbehandling i stedet

fået forringet forholdene for fleksjobberne og gjort det næsten umuligt for alvorligt syge borgere og borgere med handicap at få førtidspension hvis de er under fyrre år vi har fået regeringens udspil om sygedagpenge der halverer sygedagpengeperioden og i dag behandler vi forslaget om ændring af kontanthjælpen der sender mange tusind mennesker ud i fattigdom jeg vil trods alt starte med at rose regeringen for de forbedringer jeg har kunnet finde i forslaget og de er aktivitetsparate får ret til

en koordineret sagsbehandler de der har behov for

læse skrive regne eller ordblindekursus får det offentlige løntilskudsjob begrænses til seks måneder man får uddannelseshjælp fra uddannelsens start og indtil man

en enlig forsørger får hjælp i perioden mellem to uddannelsesforløb unge der deltager i stu kan beholde deres formue en kontanthjælpsmodtager kan beholde

enlige forsøgere få suppleret børnetilskuddet i praktikperioder men så har jeg vist også fået alle detaljerne med helt ned i anden decimal forbedringerne opvejes slet ikke af de store nedskæringer og forringelser nemlig indførelsen af den gensidige forsørgerpligt for samlevende der er særdeles problematisk det virker absurd at man med helt ny lovgivning kan ændre på retstilstanden de rettigheder som ægtefæller har

ikke med for eksempel arveretten

man kunne med lige så god ret lovgive om at voksne børn skal forsørge deres forældre det er meningsløst det er et voldsomt indgreb der sker over for samleveren hvis man bor sammen med en kontanthjælpsmodtager hæfter man for sin samlevers tilbagebetaling af hjælp man får pålæg om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet fordi samleveren får hjælp man får reelt forsørgerpligt over for samleverens særbørn og man kan modtage opkrævning for den hjælp som kommunen har givet samleveren fordi man har forsømt sin forsørgelsespligt samlevendes forsørgelsespligt får vidtrækkende konsekvenser der skal bygges flere boliger når samlevende par bliver tvunget til at flytte fra hinanden af økonomiske grunde og flere husstande betyder øget energiforbrug for slet ikke at snakke om at børnene bliver ramt når forældre bliver tvunget

det vil afholde mange fra at indgå parforhold og hvor længe skal man være kærester i samme bolig før der er tale om samliv der er mange uafklarede spørgsmål og de besvares ikke i det her materiale sammen med regeringen afskaffede vi de fleste af fattigdomsydelserne det var stort fremskridt nu indfører regeringen nye fattigdomsydelser de nye ydelser er så lave at man ikke kan leve af dem det er påfaldende at det altid er arbejdsgivere ministre politikere og embedsmænd med en indkomst på langt over en halv million der udtaler sig om hvor lav en indtægt man kan leve af de har sjældent selv prøvet

lån og har erhvervsarbejde så den sammenligning holder ikke beskæftigelsesministeriet har lavet en tabel over rådighedsbeløb efter reformen

de fem og tyve til ni og tyve årige uddannelsesparate har med en bruttoydelse på fem tusind syv hundrede og tre og halvtreds

hundrede kroner embedsmændene er gået ud fra en husleje på tre tusind kroner er det med eller uden varme hvor kan man finde en lejlighed i dag til tre tusind

har også udgifter til telefon og internet som jo er nødvendigt for at få kontanthjælp indboforsikring licens tv pakker og transport hvor er pengene til mad tøj og vask

lommepengene blevet af ved regeringen ikke hvor mange unge hjemløse der er

udsættelser og rigtig mange unge hjemløse

til at tage en uddannelse men hvorfor skal unge der har en kompetencegivende uddannelse sættes ned på

og miste tre tusind syv hundrede kroner i hjælp skal det motivere dem til at tage en ny uddannelse eller hvad jeg har endnu ikke set at det hjælper at gøre mennesker fattigere men en ting er sikkert i kommunerne virker de økonomiske incitamenter de retter omgående ind så det i meget vid udstrækning er den størst mulige refusion og den lavest mulige ydelse der afgør hvilken hjælp borgeren får jeg tror at et stort antal unge vil blive visiteret til at være jobparate og uddannelsesparate på trods af at de har problemer ud over ledigheden

vi tager også afstand fra

den nye tre månederssanktion den gør stor skade den nedbryder tilliden og det gode forhold der bør være mellem borgere og sagsbehandlere og vil bidrage til yderligere at marginalisere borgere med psykiske og sociale problemer i det hele taget vil vi godt have afskaffet alle sanktionerne i det her system ministeren er vist ikke klar over hvor mange udsættelser fra lejligheder der skyldes at lejeren mangler penge til huslejen på grund af sanktioner vi kan i enhedslisten fint tilslutte os los høringsbidrag der blandt andet nævner at nytteindsatsen skal reguleres efter samme regler som ansættelse med løntilskud at personer i nytteindsats skal ansættes og aflønnes efter overenskomsten

for arbejdsløse i nytteindsats skal indgås skriftlige aftaler med tillidsrepræsentanten endelig skal

nytteindsatsen må kun omfatte arbejde der ellers ikke ville blive udført reglerne for offentligt løntilskud skal afskaffes og erstattes af reglerne for privat løntilskud og efter udløbet af en periode med nytteindsats skal der tilbydes kompetencegivende uddannelse inden for det område man har arbejdet vi synes generelt ikke om nyttejob

de her betingelser nyttejob er dybest set skræmmejob der skal vende de unge i døren som man siger oppe i aalborg formålet er at man skal arbejde for sin ydelse

til sidst en række spørgsmål som helt naturligt kommer når man læser oplægget hvorfor er revalidering slet ikke skrevet ind i forslaget når alle fagfolk ved at det er den sikreste og bedste vej til arbejde og selvforsørgelse hvorfor skal lønnen i offentlige løntilskudsjob sættes ned til under to og firs procent af højeste

må de kun arbejde i nyttejob hvorfor kan jobparate ikke længere få et tilbud om uddannelse som det første tilbud hvorfor

første ni måneder og hvorfor skal der hives godt en milliard

de rigeste eller bruges til at fjerne sodavandsafgifter jeg håber og tror at

tohundredetusind danskere på offentlig forsørgelse i dag er der over ottehundredetusind det er på alle måder et paradoks at udviklingen er gået i den retning i samme periode er reallønningerne steget med over tre hundrede

er blevet mere end fordoblet det er altså på alle

alligevel har vi set den modsatte udvikling der er kun én forklaring på denne udvikling politikerne har gennem meget høje sociale ydelser betalt mennesker for at holde sig væk fra arbejdsmarkedet høje sociale ydelser har presset mindstelønningerne op og dermed de mennesker med de færreste kompetencer ud af arbejdsmarkedet de mennesker som ikke har været i stand til at sælge deres arbejdskraft

ydelser har mindsket borgernes reallønninger og dermed forbruget hvilket også har kostet beskæftigelse med dette lovforslag laver man en justering af kontanthjælpen for de under tredive årige men der er stadig behov

at hvis den ene i et ægtepar på kontanthjælp får et job skal lønnen være på femogtredivetusind kroner om måneden for at ægteparret får øget deres rådighedsbeløb med to tusind kroner om måneden det er ganske enkelt ikke realistisk for mange kontanthjælpsmodtagere at få et job til femogtredivetusind kroner om måneden

stadig være sådan at halvfems procent af forsørgere på kontanthjælp vil tjene mindre end otte kroner i timen ved at tage et job til en overenskomstmæssig mindsteløn det er ganske enkelt ikke rimeligt over for dem

løser heller ikke det paradoks at et stigende antal udlændinge arbejder i danmark til overenskomstmæssige lønninger

hundrede og fem og fyrre kroner i timen samtidig med at et stort antal danskere

når det er sagt er der også nogle positive elementer i aftalen

tyve samlevende får forsørgerpligt og alle ledige får hurtigere samtaler hvilket er et værktøj vi ved virker

der er også elementer som vi er skeptiske over for i liberal alliance vi er blandt andet skeptiske over for

det betyde at færre kontanthjælpsmodtagere vil komme i arbejde eller uddannelse men samlet set kan vi støtte denne lille justering af kontanthjælpen

man skal tjene femogtredivetusind

bagefter siger ordføreren at det er rigtig godt at man har fået gensidig forsørgerpligt hvad mener ordføreren egentlig er det godt eller skidt at det ikke kan betale sig at tage et arbejde eller er det godt og skidt at man nu får forsørgerpligt man må vælge et standpunkt

er ude i virkeligheden og i dag er det sådan at mange par

men at være

jo helt fair men hvis man vælger at bo sammen for eksempel gennem ti år som jeg gjorde med min kæreste inden vi blev gift

børn sammen køber hus sammen

hinanden i tilfælde af at den ene skulle blive

en indre logik i det personligt mener jeg at hvert enkelt menneske

er tilhænger af forsørgerpligt når man ikke er gift

rart at vide hvad er

ægteskabslignende forhold hvordan skal

ordføreren forklare

skelnes imellem det og så

det under lovgivningen så ikke sikret at de rettigheder som ægtefæller har for eksempel arveret ret til uudnyttet skattefradrag ret til bodeling ved skilsmisser

det er jo noget miskmask bare at

af nogle rettigheder som man har som ægtefæller

sige jamen det passer lige ind i systemet

er jo stadig væk at det betyder at statskassen sparer nogle penge fordi den så ikke skal betale de samme ydelser til par som er samlevende incitamentsproblemerne som rigtigt nok kan opstå

mærkeligt miskmask at man kun giver den ene

ved at være gift men den fordel er langt mindre end fordelen ved ikke at være gift var tidligere så det er

mange der var på offentlig forsørgelse dengang og hvor mange der er

kan ordføreren så bekræfte at

det vil sige hvor stor en andel af befolkningen der er i arbejde er steget støt igennem alle de år jeg har ikke lige tallet for nitten tres jeg er helt sikker på at ordføreren har det men i dag ved vi jo i hvert fald at vi er oppe på en erhvervsfrekvens på knap firs

mit spørgsmål er tyder det ikke på at det godt kan betale sig at arbejde siden så stor en del af befolkningen gør det det var det ene spørgsmål det andet spørgsmål er hvor langt skal kontanthjælpen ned for at ordføreren er tilfreds i

til sin opfattelse af hvad det vil sige at kunne betale sig

og halvfjerdstusind færre på overførselsindkomst

hvis vi havde samme andel af danskere på overførselsindkomst

at vi havde tohundrede og halvfjerdstusind færre

konstatere at lande omkring os som holland

ting hænger ikke sammen kan det betale sig at arbejde ja det kan det for rigtig mange danskere det kan det for langt de fleste

vi er det land hvor det mindst kan betale sig for dem med de laveste kompetencer at komme i arbejde

for meget meget store grupper af samfundet

er på overførselsindkomst og derfor kan man jo heller ikke bruge eksemplet med sverige til noget som helst i den sammenhæng men det får vi jo lejlighed til at diskutere på et

men jeg fik ikke svar på mit andet spørgsmål hvor langt skal kontanthjælpen ned førend ordføreren synes

enhedslistens ordfører også refererede til for lidt siden betyde at en enlig kontanthjælpsmodtager med ét barn

efter de før omtalte udgifter

og fire og tres kroner efter skat det synes vi er rimeligt og

at gennemfører man en sådan reform sænker kontanthjælpen til seks tusind syv hundrede kroner og bruger provenuet på at hæve beskæftigelsesfradraget

hvoraf de femogtyvetusind vil være folk der ikke længere vil være på overførselsindkomst det synes vi vil være en rigtig god idé og en socialt

kontanthjælpen som blev indgået her for nogle få måneder siden i dag

modtager kontanthjælp det er rigtig mange og det er alt for mange ser man på dem

både at bimle og ringe og lyse

mange unge som er på kontanthjælp

rigtig mange der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse

kun tre ud af fire har

en folkeskoleuddannelse det er virkelig noget

ødelæggende ikke kun for samfundet men også for de unge mennesker som får virkelig svært ved at få sig et arbejde

rigtig mange som har været på kontanthjælp i mange år faktisk kan vi se af statistikkerne nogle der har været på kontanthjælp i nærmest årtier

bare at det er ødelæggende at det er invaliderende at være på passiv forsørgelse i så mange år og man får faktisk flere og flere problemer

hvis man ser på hvordan familien er strikket sammen og

at den negative sociale arv især trives i sådan nogle familier det er noget vi skal kigge

nu med den her reform som er en rigtig god

færre skal være på kontanthjælp enten fordi de er kommet i arbejde eller fordi de er kommet i gang med at tage sig en uddannelse for det er jo et problem når mange af de unge sådan set ikke engang har

synes jeg også det er godt at vi med den her

her to lovforslag tager et livtag med det matchsystem som vi har haft gennem nogle år og som på nogle områder har virket godt men på andre områder også har haft nogle alvorlige bivirkninger vi gør nu op med det matchgruppesystem og så får

et system hvor vi ser på om man er jobparat

med de her lovforslag til en langt mere målrettet indsats for at få de unge i uddannelse og for de unge som

nogle problemer eller har brug for en ekstra hjælpende hånd

ligger der rigtig mange muligheder i den her reform og for dem som har større

også virkelig lagt op til en langt mere og bedre helhedsorienteret indsats for at hjælpe dem

men og det er at for dem som kan

bissen ved at sanktionerne er blevet betydelig betydelig skærpet så mens man kigger med mildere øjne på dem som er udsatte og er i en særlig svær situation

der bliver stillet nogle nogle krav de har nogle rettigheder men de har også pligter og der er stillet

sagt meget om det her forslag af de tidligere ordførere så jeg vil egentlig runde af med at sige at det konservative folkeparti kan støtte begge lovforslag det er ikke nogen hemmelighed da vi også er med i reformen vi vil følge det nøje vi havde også håbet at vi kunne

betale sig at gå fra passiv forsørgelse til at få et arbejde det her såkaldte kontanthjælpsloft må vi tage på et andet tidspunkt så det altid er sådan at det

sig at gå fra en passiv forsørgelse til at tage et arbejde

og femogtredivetusind på kontanthjælp nogle af dem endda i årtier mens regeringen altså den borgerlige regering sad der halvtredstusind unge i kontanthjælpssystemet halvfems procent af dem har ingen uddannelse nogle af dem var

grundskolen da den borgerlige regering kom til hvordan har fru henriette kjær det med

parti der har haft regeringsansvaret mens alle

set har været på kontanthjælp siden halvfemserne som har puttet sig i systemet

i forhold til nogle af dem som har været længst væk fra arbejdsmarkedet de er havnet i matchgruppe tre og der har man desværre ikke haft et tilstrækkeligt fokus

gjort mange ting gennem tiderne men nu får vi virkelig for alvor taget fat men jeg må så

nogle af de unge mennesker som ikke har fået sig en uddannelse og som

noget vi alle sammen må tage ansvar for for

folkeskole vi har hvor der er brug for at vi får styrket fagligheden og hjulpet dem der

og sige vi har haft magten i ti år og vi gjorde ikke en pind ved det en af de ting jeg synes er er rigtig rigtig alvorlige

den gensidige forsørgerpligt vil ordføreren forklare mig hvordan

og hvordan gives der en kort og klar definition af hvordan man kan skelne imellem det bare at bo sammen og så et ægteskabslignende forhold jeg synes at reformen stiller

socialrådgiverne og kommunerne over for

vi var i vk regeringen tog vi også ansvar vi fremsatte et forslag til en førtidspensionsreform for da kunne vi også se at der var nogle udfordringer

indgået en glimrende aftale med regeringen omkring førtidspensionssystemet der er sket mange ting i

regeringens tid men nu er det altså sådan

at tingene ændrer sig og så gælder det også om at tage fat og ændre tingene i en bedre retning og det er jo det vi gør med de her to forslag på

det her med med forsørgelsesforpligtelsen over for hinanden

sige at jeg synes det er absurd

også mange henvendelser om at der faktisk er mennesker som lader sig skille

så jeg synes egentlig meget fint at man har et ansvar over for hinanden

tager vare på hinanden hvis man har brug for hjælp i kortere

en reform af kontanthjælpssystemet som ikke alene er afgørende nødvendig og vigtig for de borgere der er på kontanthjælp i dag og i fremtiden men som er vigtig for hele danmark og det samlede danske samfund fordi den måde vi behandler mennesker på der står i en udsat situation

det er også en reform som har været længe ventet fordi der er så store og alvorlige problemer og fejl i det nuværende

fejl overhovedet og af dem alle er jo

igen og lige så vigtigt det er at vi har et stærkt socialt sikkerhedsnet i danmark

at sikre vi har i dag for mange unge på kontanthjælp der er for mange af de unge der er

der ikke har nogen uddannelse vi har i dag for mange børn der vokser op i danmark med en mor eller far ofte en mor på kontanthjælp vi kan se at der er en direkte sammenhæng mellem om ens mor eller far har været på kontanthjælp og om man selv er i risiko for at ende der vi har for mange

indvandrere der lever i år og årtier på kontanthjælp ja vi har i det hele taget et

der ikke i tilstrækkelig grad sikrer at mennesker kan komme videre i deres liv med reformen her tager vi nogle afgørende skridt i den rigtige retning det er fuldstændig rigtigt som det blev sagt af en af ordførerne at det stærkeste ved reformen her er det der sker på ungdomsområdet at vi nu sender det meget meget klare og tydelige signal at unge skal være i uddannelse og ikke på kontanthjælp

mellem på den ene side at sige at dem der kan skal dem der har ressourcerne styrken kompetencerne og forudsætningerne tør vi godt stille flere krav til end vi gør i dag og på den anden side sige at alle dem der ikke kan endnu skal vi passe bedre på end vi gør lad mig tage den sidste gruppe først vi har mange mennesker

massive sociale problemer det kan være at man er ramt af hjemløshed og gæld det kan være at tandsættet ikke er hvad det har været engang det kan være at der er problemer omkring ens familie man har været lang tid væk fra arbejdsmarkedet man har ingen uddannelse og de formelle kompetencer er få det er ikke noget ualmindeligt billede

er jo at vi bygger oven på det vi allerede gik i gang med i reformen af førtidspensionsområdet at det skal være slut med at det er de mest udsatte borgere der skal løbe spidsrod mellem mange forskellige sagsbehandlere og mange forskellige forvaltninger vi bliver nødt

at nå derhen hvor det reelt bliver mennesket der bliver sat før systemet og hvor den udsatte borger kommer i centrum for de overvejelser vi gør os på sundhedsområdet socialområdet uddannelsesområdet og beskæftigelsesområdet det tog vi vigtige skridt til i reformen af førtidspensionen hvor vi nu har fået lavet rehabiliteringsteam og ressourceforløb

én koordinerende sagsbehandler for de mest udsatte grupper og én plan på beskæftigelsesområdet

jeg tror grundlæggende ikke på at mennesker får

vokser og bliver stærkere af overladt til sig selv hvis de står i en i forvejen svær situation

det vi har gjort i det her samfund

år og årtier skubbet nogle af de mest udsatte grupper langt væk

og at matchgruppe tre er sådan

skal du slet ikke være omgivet af en aktiv indsats viser jo

syn på mennesker for det burde jo

liv på at sidde derhjemme og være passive men alle dem hvor sindet driller hvor økonomien driller

er svære opvækstbetingelser hvor de formelle kompetencer er for få hvor livet spænder ben hjælper vi vi overlader dem ikke til sig selv længere vil reformen her løse alle problemer nej det kan en enkelt reform ikke

af at se dem tidligere og at kunne reagere derpå jeg synes vi har fundet en ualmindelig stærk balance mellem

indholdsmæssige og ydelsesmæssige krav til de unge der godt kan

uden at gå på kompromis med det der

nemlig at økonomiske incitamenter kan være et fint instrument at bruge over for alle os der er stærke nok til reagere derpå

jeg synes at at slutresultatet er fornuftigt er der udfordringer på vores vej stadig væk

en del af dem er i øvrigt påtalt af enhedslisten her i dag nemlig er vi sikre på at vores erhvervsskolesystem er stærkt nok at vores ungdomsuddannelsessystem at vores

den kæmpemæssige opgave at tusindvis af unge

få en uddannelse og et stærkere fundament at stå på kan vores uddannelsessystem

politiske mål må klart være at når vi har en målsætning om at fem og halvfems procent alle unge

det nej det gør den ikke men den giver nogle vigtige redskaber

at nå det mål brobygning til de unge der har behov for det

på et niveau der svarer til niende klasse og særlige uddannelsesforløb for vores unge enlige forsørgere fordi vi i øvrigt gerne vil komme tættere på at bryde den negative sociale arv

formelt og reelt som alle andre børn i det her land

vigtig reform for de mennesker der er i kontanthjælpssystemet for de mennesker der kommer der i fremtiden

og de værdier vi bygger på nemlig at dem der kan skal vi tør godt stille krav til hinanden

komme ind på her er det element af snusfornuft om man vil jeg synes vi har fået lagt ind i reformen der har med god grund været megen kritik af

kan man ikke læse og skrive og regne og det er en alvorlig barriere for mange voksne mennesker får man ret til at lære det og de voksne skal arbejde for kontanthjælpen

nu er det op til kommunerne at skabe rammerne for at de nyttejob der skal oprettes i fremtiden har en nytteværdi har en merværdi både for det enkelte menneske og for samfundet

er lige så fjollede som ting vi har set i fortiden

desværre så lad os tage dem en efter en og få dem gjort bedre jeg tror grundlæggende på og regeringen tror grundlæggende på at jo mere meningsfyldt en indsats

kan etablere omkring det enkelte menneske jo mere vokser

samfundsmæssigt så vi tager altså her afgørende skridt i retning af et kontanthjælpssystem der hviler på nogle grundlæggende

at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet vil der være

implementeringsopgave ude i kommunerne ja det vil der være og det kommer til at

klart tilkendegiver over for landets kommuner vores dygtige sagsbehandlere vores ledige borgere

at løse den opgave som man nu vil pålægge det med den her kontanthjælpsreform så synes jeg bare det

en rigtig rigtig god idé at vente

reform til vi havde fået uddannelsessystemet op på højde med det det skal yde det må ministeren gerne forholde sig til

at hvis samfundet ikke kan give de arbejdsløse og de unge mennesker et job eller en uddannelse skal vi sikre dem et rimeligt eksistensgrundlag

enige om at de nuværende kontanthjælpssatser var et rimeligt eksistensgrundlag det er vi åbenbart ikke mere der synes jeg det er stærk tobak at ministeren fremstiller det som om

et mere finmasket system et mere finmasket system som betyder at firs procent af de her kontanthjælpsmodtagere som ikke kommer i job

og som ikke kommer i uddannelse skal leve for noget der er tæt på det halve af det de har

jeg sagde ikke at uddannelsessystemet ikke er klar til at løfte den her opgave jeg sagde at det

er jo at være sikre på at de unge vi sender videre til uddannelsessystemet faktisk er klar til at gå i gang med en uddannelse

uddannelsessystemet klare så ville vi ikke leve op til vores ansvar men det er vi gør tværtimod

skal i gang med en uddannelse og ja

en højere kontanthjælpsydelse end det de kommer til at få i su det synes jeg er fornuftigt men vi siger jo tilsvarende og det er lige så vigtigt at de unge der ikke er klar til det endnu

det kan være med brobygningsforløb det kan være med ret til fvu

jeg synes ikke at ministeren forholdt sig til den anden del af mit spørgsmål ministerens egne tal i fremlæggelsen af forslagets reform og de

at man forventer at cirka firs

at lidt over firs procent af den målgruppe vi taler om her ikke kommer i job ikke kommer i uddannelse alligevel vil man spise dem af med nogle ydelser der er tæt på det halve af hvad de har i dag en stor del af dem i hvert fald dem der er over fem og tyve år

er væsentlig højere end de henholdsvis fem tusind syv hundrede kroner og seks tusind syv hundrede

man vil tilbyde en meget stor gruppe som jo ifølge ministerens egne tal ikke kommer i arbejde er

filosofi om at det skulle skabe job og uddannelse til folk at vi tager nogle penge fra

i den her reform og det er at

ydelserne ned over en bred kam vi siger jo ikke til unge mennesker der ikke kan gå i gang med en uddannelse at de skal leve for et lavere beløb end i dag tværtimod siger vi jo præcis at dem der har behov

være i kontanthjælpssystemet i længere tid end vi egentlig ønsker fordi sygdommen fordi de sociale problemer fordi levevilkårene

har forudsætningerne og har kompetencerne

opleve den barriere at man kan få flere penge ind på kontoen ved at blive

hvis man går i gang med en uddannelse der er su berettiget det er i mine øjne den rette balance

for de stærkeste er noget man godt vil tage

er dejligt at høre at man i socialdemokratiet er af den opfattelse at økonomiske incitamenter faktisk påvirker de valg som folk tager

tab af arbejde skulle være

arbejdsfortjeneste det var officiel socialdemokratisk politik

derfor vil jeg heller ikke

ansvar for den tidligere politik men det

arbejdsmarkedspolitik i mange mange årtier

uanset konjunkturerne var det en fejl

dengang var det naivt at man havde en tro på

på at gå på arbejde eller ikke gøre det

i forskellige stadier af udviklingen af velfærdssamfundet der har været de rette og

i mine øjne er en helt naturlig konsekvens af at være tilhænger af ret og pligt

være tilknyttet sanktioner hvis man ikke lever op til de pligter man har men også at der er

ligestillet medborgerskab i forhold til rettighederne

skal det ikke være sådan i danmark at man har ubegrænset adgang til overførselsindkomster ligegyldigt hvordan man i øvrigt opfører sig

selve indholdet i ret og pligt

af dig at du gør hvad du kan for at bringe dig i en anden situation herunder opnå tilknytning til arbejdsmarkedet så for mig at se er det en helt naturlig konsekvens af at være socialdemokrat og tro på ret og pligt at der

at man skal behandle folk ordentligt og det med at bygge en beskæftigelsespolitik op på at det mere handler om at opbevare kontrollere og sanktionere end reelt at bibringe mennesker et fundament at stå på i fremtiden

vi beslutter her i folketinget

er relevant at man i i socialdemokratiet kigger sig selv i øjnene og siger den

og socialdemokratiet for at have taget et delvist opgør med den filosofi men lidt selvransagelse ville måske ikke være nogen

en del af generaliseringer af mennesker og mennesker i en udsat livssituation kan jo være lige så alvorligt og have lige så store konsekvenser som hvis man blindt adopterer et princip uden

igennem for resten af samfundet selvfølgelig skal det være sådan i vores samfund at det kan betale sig at gå på arbejde

langt langt hovedparten af os

de fleste i danmark jo blive hjemme på sofaen og sådan er danskerne ikke

at langt hovedparten af os gerne vil at langt hovedparten også gør sig umage

en gang imellem på trods af hvordan livsvilkårene i øvrigt er

kan for at være en aktiv del af det her samfund forudsætningerne for at kunne det er forskellige og barriererne er fortsat til stede i nogle menneskers liv

og herre finn sørensen om

er det ikke rigtigt at der i forvejen er stor

kontanthjælp og være på su i den forstand at det kan betale sig at være på su under alle omstændigheder hvorfor kan det det det kan det fordi man kan have erhvervsarbejde man kan tage lån man får en række studierabatter til transportmidler og bolig

og det vil sige at man som studerende rent faktisk har en økonomi der svarer

tolvtusind kroner om måneden det siger

den gruppe af unge arbejdsløse der i start

at de var ramt af en økonomisk krise og af arbejdsløshed en del af dem kom aldrig derfra og risikoen

og min påstand om at det sjældent er det bedste liv der leves langvarigt

for mig og

sådant omfang at jeg vil gøre stort set hvad som helst for at få de unge hurtigt væk fra

af hensyn til dem selv jeg vil helst ikke have at

at gøre op med et forkvaklet syn på mennesker at sætte dem ned på en ekstremt lav ydelse når vi på forhånd ved at mange af dem aldrig får en uddannelse eller et job eller i hvert fald ikke i overskuelig

et job jeg ønsker det samme som ministeren at de får det men virkeligheden taler jo et andet sprog og derfor siger jeg skulle det ikke være sådan at man også kan overleve når nu argumentet

su slet ikke holder det er det jeg mener og derfor mener jeg at der stadig væk er en ufattelig stor

ikke kommer i uddannelse i dag skal unge ikke stå til rådighed for uddannelse

herre christian juhls sociale hjerte at vi med den her

at unge uden uddannelse i dag skal stå til rådighed for et ufaglært arbejdsmarked i stedet i fremtiden skal stå til rådighed for et uddannelsessystem

det er jo i virkeligheden en kæmpe ideologisk sejr at man går væk fra at tænke den ikkeuddannede unge

som en del af en ufaglært arbejdsstyrke til at bruge de penge og den tid der skal til for at vedkommende bliver så dygtig

lang tid er forkert for vi taler her kun om unge der er vurderet til at være uddannelsesegnede og derfor efter ganske kort tid gerne enten uger eller måneder går i gang med en uddannelse

forretningsordenen og siger tak til ministeren for så er der ikke flere der har bedt om ordet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

er åbnet herre hans andersen som ordfører for venstre

i venstre mener vi at det er helt nødvendigt at holde fast i det reformspor som blev lagt af den tidligere regering det er og bliver forudsætningen for at vi kan fastholde en stærk dansk økonomi skabe vækst og ikke mindst at vi kan bidrage til at forbedre danmarks konkurrenceevne og dermed få skabt flere nye rigtige arbejdspladser med l

lappeløsning det er meget trist at regeringen føler sig nødsaget til

at lave om på dagpengereglerne det vil udhule effekterne og gevinsterne ved den dagpengereform som blev indført med de radikales stemmer i to tusind og ti det er skuffende at regeringen bruger tre

den ene akutpakke efter den anden og stadig ikke har fået skabt de arbejdspladser der er brug for regeringen bruger simpelt hen pengene forkert vi vil alle sammen gerne have danmark helskindet gennem den internationale økonomiske krise det vil altid være venstres holdning at vi skal investere massivt i beskæftigelse og vækst så færre bliver ledige og flere kommer i arbejde

vi skal have en varig og ordentlig løsning til de ledige og det får vi ikke ved at forlænge dagpengeperioden hvad enten vi kalder det en uddannelsesydelse arbejdsmarkedsydelse eller noget tredje

der er ikke nogen tvivl om at det er sværere at finde et job nu end det var for bare fem år siden

tre hundrede nyt job

og vi ved at flere ledige kommer i job når dagpengeperioden er ved

at udløbe vi ved også at man så er mere villig til at søge bredt både geografisk og

for hver dag man er på offentlig

sværere og sværere at komme ud på arbejdsmarkedet igen jobcenterchefer og virksomheder landet over sagde jo tilbage i maj måned at den forkortede dagpengeperiode

lovforslag om en

det må ærlig talt virke forvirrende for danskerne

år efter år på dagpenge hverken er løsningen på de lediges problemer eller svaret på danmarks udfordringer men i dag er regeringens holdning så en anden

forkert retning og det er trist at de radikale ikke har kunnet stå fast vi kan derfor ikke støtte lovforslaget

hilse fra de konservative og sige at de heller ikke kan støtte dette

for en halv times tid som vil være normal procedure så man behøver ikke at tænke over flere korte bemærkninger det er først fru ane halsboe

ikke hvilken målestok venstre bruger til at måle sociale problemer men mener venstre og venstres ordfører her i dag virkelig

et socialt problem hvis tredivetusind mennesker

at tale om arbejde til mennesker og ordføreren bliver ved med at sige at de her tredivetusind hellere skal i arbejde nu er faktum så bare at de her tredivetusind mennesker ikke er i arbejde og heller ikke

eller vil venstre forholde sig til hvorvidt

det rent faktisk når det nu ser ud til at ske

venstre foreslog allerede sidste forår at vi skulle lave en erhvervsskattepakke der kunne få gang i hjulene vi foreslog det igen i efteråret nu har vi lavet en vækstpakke sammen med regeringen det er fint men det er jo for sent efter venstres opfattelse vi

hurtigere vi har så den opfattelse at vi hellere vil bruge de tre

det jo er meget meget trist at høre at arbejdsmarkedsordføreren fra venstre bruger rigtig meget tid på

andersen at om atten dage er der utrolig mange mennesker

der ikke ved hvordan de skal betale deres husleje ikke ved hvordan de skal betale deres udgifter og så siger herre hans andersen jamen vi skal nok skaffe dem arbejdspladser

hvilke arbejdspladser vil man skaffe de mennesker

fyrretusind

det det er jo de job som de ledige skal have det er de job de skal ud i det er de job de skal ud at virke i der handler det jo både om at vores beskæftigelsessystem skal være langt langt bedre til at matche og så handler det om at vi i modsætning til regeringen synes at vi skulle bruge kræfterne på at skabe vækst

kommet med bud på er at man

kan venstres ordfører fortælle os og alle dem der lytter hvor mange arbejdspladser man kan skaffe

sådan set

at sikre at fastholde mennesker i langvarig forsørgelse

uret tikker folk mister deres forsørgelse om atten dage hvad er det venstre mener at man helt

første anden og tredjebehandle et forslag om en arveafgift inden for de næste atten dage det kan ganske simpelt ikke lade sig gøre

vi glæder os over at regeringen så har lyttet her i foråret og vi

så handler det jo om at vi skal videre derfra

tre milliard kroner vi vil bruge dem på

skabe bedre rammevilkår arveafgiften er nævnt vi vil fjerne femdoblingen

så handler det jo også om det

at vi får matchet bedre at jobcentrene fastholder

lykkedes det faktisk at matche

er fjernet nu med regeringens tiltag

som står uden nogen former for forsørgelse

når siger at venstre har andre prioriteringer er det så en anden

offentlig forsørgelse hvis de er berettiget til kontanthjælp

at der faktisk er et sikkerhedsnet i det her velfærdssamfund vi har lige haft en lovbehandling af kontanthjælpssystemet

der er ingen mennesker der står uden offentlig forsørgelse hvis man er berettiget til kontanthjælp og så er der lige den pointe

seks tusind mennesker der falder ud af dagpengesystemet og som ikke bliver samlet op af det her lovforslag men det er mennesker der så

venstre og ordføreren allerede har besluttet sig for at det er sommerferie og har lagt sig i hængekøjen og så er ligeglade med at der om atten dage er i omegnen af tredivetusind mennesker som risikerer at

komme med alle mulige regnestykker og det gør ordføreren jo så også

som mister forsørgelsen og det vil venstre så ikke tage ansvaret for de ville gerne

men ikke tage ansvaret for at der var en del af de her mennesker

kunne risikere at miste forsørgelsen dengang var den daværende minister meget kæk og sagde at det var et sted mellem to tusind og fire tusind mennesker der ville ryge ud af dagpengesystemet nu står vi altså i en anden situation hvordan kan det være at

venstre ikke kan se forskel på et sted mellem to tusind og fire tusind

skulle have været ude at arbejde

at arbejde og skabe nogle flere job på grund af at virksomhederne

kommer til at tro på fremtiden det er det bedste værktøj vi

forhold til mennesker i ledighed det er at de kommer ud og får et job ud over det

til jobcentercheferne når de siger

de overhører det og kommer med endnu en lappeløsning som

gør at der er tredivetusind der står til at miste dagpengene om atten dage og de atten dage vil venstres ordfører så ikke forholde sig til jeg kan forstå at

venstre mener at man allerede for lang tid siden

pakke som man gerne vil fremlægge for

som man gerne vil bruge ikke jeg noterede mig ved afslutningsdebatten her i forrige uge

er tredivetusind mennesker der risikerer at miste deres forsørgelse

set gerne gennemføre der var også et forslag om byrdestop

så

set kommet med en række forslag til

vi mener sådan set og det er dér vandene skilles

tre milliard kroner var bedre brugt

præsenterede genopretningsaftalen blev der sagt

være på et tidspunkt hvor vi med sikkerhed

som om atten dage mister

men fred være med det

andersen bare ville give mig et bud på hvad de mennesker skal gøre om

knokler løs for at få de her mennesker i job og det lykkes faktisk også

også virksomheder der i dag siger nu kan vi

også få arbejdskraften nu skal vi ikke ansætte østeuropæere til de job der er så dagpengereformen virker faktisk og det er derfor vi synes at det er forkert endnu en gang at lave en lappeløsning i forhold til den dagpengereform

om atten dage vil være tusindvis af mennesker der mister dagpengeretten mener venstre at det er grunden til at der er folk der kommer i arbejde altså at det at man holder nogle sultende at man

ledige der kommer i job på den måde det er ikke kun mennesker der skifter fra et job til et andet jobcentercheferne og jobcentermedarbejderne

og det er jo den rigtige vej det er den vej vi skal

dagpengereformen tilbage eller supplere den med en lappeløsning

set at vi skal stå fast på den dagpengereform som et stort flertal her

sammen med igennem tyve til tredive år de har passet deres arbejde de har altid betalt deres skat de har altid betalt til en forsikring og de har aldrig ligget samfundet til last

ikke få et arbejde de søger bredt de søger faktisk rigtigt bredt også uden for landet jobbene er der bare ikke

jeg sige til mine gamle kollegaer

sige til dem om atten dage når de står til at falde ud

passet deres arbejde og de vil rigtig gerne have et arbejde det er det højeste ønske de har de har et lille hus

der bliver skabt flere arbejdspladser og forudsætningen for det er at vi får skabt nogle bedre rammevilkår for vores virksomheder

der finder vi bare at de tre

regeringen nu vil bruge på fem lappeløsninger alt i alt var bedre anvendt hvis vi fik reduceret vores skatter og afgifter i det her land det er da med til og kan være med til at skabe nogle flere arbejdspladser således at de ledige også på fyn

kan spørge ordføreren om det ikke er venstres gruppe der tager fejl hjemme i munkebo har jeg fået mange tilkendegivelser fra borgerlige vælgere at det vi gør lige for øjeblikket er det rigtige vi kan ikke lade de mennesker

hvad skal jeg sige til de mennesker der står

som har passet deres arbejde altid har betalt deres skat

samfundet til last og gerne vil have et arbejde hvad skal jeg

de økonomiske vismænd siger

også at dagpengereformen virker flere kommer i job de advarer sådan set mod

at lave endnu en lappeløsning svaret er at sikre

godt nok på en gentlemanagtig måde dækker over en meget kynisk politik det var venstre der lavede rav i systemet i to tusind og ti og smadrede dagpengesystemet men de vil ikke tage ansvaret for de mennesker der nu står og har problemer fordi

optaget af om erhvervslivet har nogle penge i kassen det kan betale sig at arbejde i danmark arbejdsløse søger på livet løs der er ikke mange nye job tværtimod de tre fakta stillet op over for at der er mange der skifter job undervejs rejser jo klart et spørgsmål gad vide om venstre er optaget af hvordan man får dem i arbejdsløshedskøen ind på arbejdspladserne mens dem der skulle have jobbet så

og er på understøttelse imens

i hvert fald skiftes til at være arbejdsløse det må være det der ligger i at man ikke vil sikre en ordentlig ydelse

er jo meget dynamisk det hjælper sådan set

til at få job finde job

hundrede nye job der bliver besat hver dag i første kvartal af to tusind og tretten var der faktisk

at man som ledig har en mulighed for at komme ud og finde et job det er da glædeligt det kan

sammen på livet løs der er mere end ti arbejdsløse til hver eneste stilling der er ledig

er selvfølgelig kun en af dem der får et job arbejdsløse søger alt hvad de kan

og der er mærkeligt nok ret mange der bliver i arbejdsløshedskøen

det betyder selvfølgelig at de fortrænger nogle af de andre der kommer fra et job til et andet og så må de jo så være ledige indtil der igen er vækst i danmark det ser ud som om venstre er fuldstændig ligeglad med at den rotation sådan at de arbejdsløse kommer ud

der må jo ske et eller andet når der ingen vækst er i erhvervslivet

er nogle stillinger de arbejdsløse får notorisk ikke de stillinger hvad kan vi gøre for at de

job skal vi tvinge arbejdsgiverne til at tage dem først eller hvordan kan vi gøre det

berettiget til kontanthjælp fordi man ikke har formue eller anden indkomst så kan man få kontanthjælp i det her land det er som om det forsvinder lidt i debatten

det er dagpenge eller ingenting

formue eller anden indkomst det er den ene ting

meget i forhold til at ledige skal ud i job det der hjælper

set at der bliver skabt reelle nye job

ledige ville miste dagpengeretten årligt nu ved vi at tallet er

stadig at vi skal stå fast på den vismændene siger jo

i deres seneste rapport at den faktisk også

hvor jobbene ikke er så mange som de har været virker dagpengereformen sådan set det er positivt det skal vi da stå ved vi skal ikke skabe usikkerhed med endnu en lappeløsning

en normal reaktion ville være at så måtte man reagere på de ændrede forudsætninger som virkeligheden har skabt men det vil venstre ikke venstre er og jeg kan ikke forstå det danmarks største parti også i meningsmålingerne der er givetvis også nogle af de tredivetusind som nu står over for at

ikke får gennemført det her lovforslag som stemmer på venstre betyder det at venstres budskab til de her arbejdsløse vælgere der stemmer på venstre og alle andre er at den første

deres dagpenge nogle kan så få kontanthjælp og andre kan ikke få en krone men tusindvis af mennesker bliver nødt til at

hus og hjem er det virkelig venstres budskab

end regeringen og regeringens parlamentariske flertal ønsker at gøre

de mennesker kommer ud i varige job og vi ønsker ikke at fastholde mennesker

men længere fra det viser al statistik

hjælpe de ledige i job og det gør jobcentrene

blive meget bedre til at matche de ledige med de jobåbninger der helt faktuelt er hver dag det er det venstre vil arbejde

regering og dansk folkeparti enedes om tilbage tusind og ti har haft alvorlige konsekvenser for helt almindelige mennesker der er ramt af arbejdsløshed det skyldes dels de svækkede konjunkturer dels den brutale indfasning af reformen

regeringen har fulgt udviklingen på dagpengeområdet nøje og fra dag et forsøgt at afbøde konsekvenserne ved en midlertidig forlængelse af dagpengeperioden styrket hjælp til de arbejdsløse målretning af job til langtidsledige og en uddannelsesordning det er initiativer der har haft en effekt men som desværre kan vi se i dag har vist sig ikke at være helt tilstrækkelige derfor har regeringen indgået en aftale med enhedslisten som er en god og stærk aftale om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse og et delelement i aftalen er så den forlængelse af uddannelsesordningen og den særlige uddannelsesydelse som vi i dag behandler her med aftalen

at tusinder af mennesker og langt langt flere end det antal man troede tilbage for tre år siden da venstres ordfører og hans parti sad og vedtog de her ting står til at

inden for relativt kort tid

og det er vigtigt vi sikrer tryghed til den arbejdsløse og de mange familier der landet over er berørt af dagpengereformen og som i dag står i en meget vanskelig situation

vi skal vedtage i dag at vi forlænger uddannelsesordningen med en halv år forlængelsen omfatter de mennesker der har ret til at være på ordningen i første halvår af to tusind og tretten samt de forsikrede arbejdsløse der opbruger dagpengeretten i andet halvår af to tusind og tretten med lovforslaget får mennesker på uddannelsesordningen også ret til at supplere deres uddannelsesforløb med aktivering i løntilskud eller virksomhedspraktik

uden for christiansborg som mener at vi skulle sidde på hænderne at socialdemokraterne skulle se passivt til mens disse tusinder af mennesker mister dagpengeretten i en krisetid

at så kender man ikke socialdemokraterne godt nok

ramt af arbejdsløshed har brug for en håndsrækning

og vi spænder et sikkerhedsnet ud under de berørte som sikrer forsørgelse og som sikrer dem hjælp til at komme tilbage i arbejde

der peger på at afgangen fra dagpenge til arbejde måske kunne have været noget højere hvis vi ingenting havde gjort til det er der at sige at socialdemokraterne ikke ønsker at spille hasard med almindelige menneskers levebrød ud fra nogle teoretiske forestillinger om afgangsfrekvenser og slet ikke når der er tale om tredivetusind mennesker som alene i år skønnes at miste dagpengeretten

at vi skulle lade falde hvad ikke kan stå og fokusere på at skabe arbejdspladser men regeringen har med socialdemokraterne i spidsen fra første færd arbejdet målrettet på at styrke jobskabelsen det er blandt andet derfor vi har lavet en vækstaftale og at vi gennemfører offentlige investeringer for et større milliardbeløb faktisk det største i hele min levetid men det

modsætning mellem at styrke jobskabelsen

og det er der al mulig grund til glæde sig over hvorfor socialdemokraterne også helhjertet kan støtte

spørge ordføreren om ikke det er korrekt hvis

er der mennesker som falder ud

bliver håndteret af det her lovforslag og bliver

på regeringen hjulpet af det her lovforslag og så er andre som regeringen så ikke

vil regeringen ikke sikre dem

antal der her gør at regeringen prioriterer nogle frem for

af blandt andet ordførerens eget partis dagpengereform og de står i en helt unik situation

det handler om op til tredivetusind danske arbejdsløse der i løbet af kort tid står til at miste dagpengeretten på én gang på én gang det er jo en katastrofe for de her mennesker når der ikke er arbejde at

ikke det der får tredivetusind mennesker i arbejde og jeg synes

seriøst at det er venstres egen reform

problematiske og meget utrygge situation for rigtig mange mennesker og det er jo derfor

sagde til venstre jorden kalder

men hvor ingen ville forhandle og ingen ville tale om tingene hvorfor

februar marts april selv om der var store

i al beskedenhed også fra enhedslisten men også fra socialdemokraternes bagland fra sfs bagland

var årsagen til at jorden kalder signalet slet ikke gik ind på radioen

aktører på vores arbejdsmarked i vores samfund i vores partier på venstrefløjen som har gjort det synes jeg er vigtigt og det viser jo at vi har et fælles værdigrundlag

så stor en gruppe mennesker som det her handler om og har udsigt til en meget utryg situation hvor de mister deres forsørgelsesgrundlag fra den ene dag til den anden og rigtig mange på samme tid så tager vi det alvorligt der er ordføreren og jeg fuldstændig enige

ordføreren siger at der ikke blev snakket

løsningerne måske havde været bedre end når vi siger hov nu skal vi lige bruge pinsen og det skal gå rigtig stærkt og nu står vi i salen og siger til hinanden atten dage er der til at realisere den her plan det er jo ikke kvalitetsarbejde man laver så hurtigt det er en nødløsning en redningsring en redningsplanke det

jeg kunne godt tænke mig så at høre for ligesom at forudse hvad der måske snart

det her løber ud

tages på den lange bane

ordførerens politiske holdning til hvordan ser et robust og

jeg ved godt at det kan tage timer at forklare men prøv meget kort

og som samtidig ikke er indrettet sådan at folk hænger fast for at det skal kunne gælde for både den ufaglærte og akademikeren for at det skal kunne gælde for

sæsonarbejderen og og den offentligt ansatte for at det skal kunne gælde hele vejen rundt bliver vi nødt til at finde en meget meget robust løsning hvor det ikke handler om

enhedslisten og regeringen sætter sig i et lokale men hvor det også handler om at de mennesker og de parter og de aktører som er på vores arbejdsmarked kommer ind bliver hørt og er med til at finde nogle løsninger der er holdbare

er ordentlige og som sikrer den tryghed der er nødvendig det gør man ikke

og derfor synes jeg det er rigtig rigtig fornuftigt at vi i dag på den ene side tager nogle skridt der sikrer folk forsørgelse sådan at man også i den næste måned kan betale sin husleje og kan sætte mad på bordet

tager en meget grundlæggende og også håber jeg åben og modig diskussion af hvor vi gerne vil hen med vores beskæftigelsesindsats og vores dagpengesystem for jeg synes også det er farligt at skille de to

ikke at vi når derhen hvor det både giver fleksibiliteten

drejer sig om at forlænge perioden med uddannelseshjælp som har været gældende her i

det er blevet erkendt at indfasningen af dagpengeperioden

stemt for de hidtidige pakker som regeringen er

hurtigt og derfor stemmer vi jo også for det her

sikre på at den uddannelse som de ledige så fik var noget de kunne bruge

nu også giver vi har tidligere erklæret at vi gerne

i forbindelse med at man skal kigge på erhvervsuddannelserne være

herre bent bøgsted og dansk folkeparti er nået til en erkendelse af at at de forudsætninger der var i den oprindelige dagpengereform og den situation vi står i nu

jeg vil gerne stille ordføreren det samme spørgsmål som jeg forsøgte

mener ordføreren at det er et socialt problem når tredivetusind mennesker inden for en meget kort periode står til

ja det er et problem hvis der er tredivetusind

har regeringen jo erklæret at dagpengeperioden er to år og statsministeren har sagt at det var indfasningen

har tonset rundt i zigzagkurs eller zagzigkurs eller hvad søren herre kristian thulesen dahl vil kalde det når han går ud i pressen

skete dengang var jo at dansk folkeparti selv kom med forslag om at forringe dagpengene

nødt til at spørge dengang hvor herre bent bøgsted også var ordfører

da man gik indgik den her aftale om at halvere dagpengeperioden

vi i dansk folkeparti har sagt at vi står ved

er blevet værre end hvad de økonomer der vejledte regeringen dengang

indførelsen indførelsen af den to årige dagpengeperiode før valget i to tusind og elleve

at det gik for hurtigt i indfasningen at krisen var hårdere og derfor var vi klar til at forlænge

der var jo en økonomisk redegørelse fra maj to tusind og ti

ledighedsstigninger i resten af to tusind og ti

et svar fra beskæftigelsesministeren

og femogtredivetusind og frem til to tusind og fjorten ville det stort set være uændret det vil sige

vidste udmærket godt at alle de her mennesker om atten

var fuldstændig ligeglad med de

første juli to tusind og ti med fuldstændig indfasning første juli to tusind og tolv

jeg synes man skulle forholde sig til de oplysninger der lå til grund for hvad vi havde

krisen og slog igennem efter forhandlingerne

de økonomer der vejledte regeringen ikke

støtter regeringen i de her tiltag

dansk folkeparti har erkendt at indfasningen

det er er synd for herre leif lahn jensen men

dagpenge i to år den er fra to tusind og ti

der foreslog at dagpengeperioden skulle forkortes

nu vil dansk folkeparti så gerne medvirke til at afbøde virkningen det synes jeg er positivt men jeg kan ikke frigøre mig fra en tanke om at der er meget dobbeltmoral

det her jeg kommer til at tænke på om man i

kan sammenligne dansk folkeparti med en brandmand som først går ud og sætter en stor ildebrand i

derefter kommer den samme brandmand dansk folkeparti

tid siden vi har sagt at de to år er den rigtige dagpengeperiode det har regeringen jo også sagt her for nylig

har erkendt at krisen er blevet hårdere og at indfasningen

at indfasningen gik for hurtigt men dengang vi

for oplysningerne om hvordan det ville se ud i fremtiden krisen er blevet

jeg tror egentlig at folk udeomkring godt kan forstå

vil stemme for det her lovforslag som vil redde mange langtidsarbejdsløse fra økonomisk ruin det gælder stadig væk men

mig fra at det må have været en kæmpe fejl som dansk folkeparti

i dag altså det jeg tænker på er at i to tusind og ti havde den økonomiske krise i danmark altså

år med den deraf følgende større arbejdsløshed og

at vi havde en økonomisk krise

op imod tohundredetusind job i den sidste del

at vi har erkendt at indfasningen af en dagpengeperiode på to år

da godt forstå som jeg sagde til herre leif lahn jensen

om eller hvad var meningen med det det forstod jeg ikke rigtig det er lidt vigtigt

at forhandle det i den her sammenhæng

dansk folkeparti også er klar til en anden erkendelse

krisen fortsætter efter to tusind og seksten hvor redningsplanken her jo

det er jo ingen naturlov i et kapitalistisk samfund at krisen ikke kan vare fire fem seks op til ti år eller måske mere den kan også slå over i at blive permanent

hele tiden hvilken løsning peger dansk folkeparti så på er to års dagpenge så nok er den

men hvad der sker i to tusind og seksten har jeg ikke nogen mulighed for at sige noget om jeg har ikke nogen mulighed for at bedømme hvordan det ser ud i to tusind og seksten det er muligt at

referaterne fra dengang at der var indtil flere partier herunder det radikale venstre som er et af forligspartierne bag det her som gjorde opmærksom på

ville indfasningen blive for hård

at der i opmærksom på at der var den her problematik og at man derfor så rigeligt ville have haft tid til at stille ændringsforslag hvis man ellers

har givet tilladelse til at fru pernille rosenkrantz

og derfor er det besynderligt at de holder regeringen fast på at at de har et forlig

har de aldrig haft de radikale stemte for dagpengeperiode

som står til at miste deres forsørgelse om

er en lille smule for alvorlig til at hænge sig i den slags latterlige teknikaliteter svar nu på spørgsmålet er det ikke korrekt at det i forbindelse med behandlingen

med så stor utryghed i maven som det har været

sidste tid

rosenkrantz theil kan ryste på hovedet alt det hun vil

efterfølgende har erkendt at krisen blev vanskeligere og hårdere end

altså indgået før første juli to tusind og ti hvor den trådte i kraft og det var jo noget tidligere at tallene

embedsmændene kom med på samme måde som fru pernille rosenkrantz theil er nødt til at forholde sig til det embedsmændene

i regeringen det går jeg da ud fra og når det så er aftalt og det er skrevet under så ved fru pernille rosenkrantz theil også godt at hvis ikke forligskredsen er enig om et ændringsforslag

er gammel politik fra dengang fru pernille rosenkrantz theil var i enhedslisten der slår igennem nu

altså ikke og det har enhedslisten også lært hvis man er med i en aftale så stiller man ikke selv ændringsforslag til

man er kommet til en erkendelse og det betyder at man nu mener noget andet end dengang man foreslog at halvere

af reformen når som fru pernille rosenkrantz theil

der er folk her i salen som har gjort opmærksom på at indfasningen ville blive for hård

der siger at ledigheden ikke vil falde i to tusind og fjorten genopretningspakken blev jo vedtaget den sekstende juni ergo vidste man inden

ikke kommet til nogen erkendelse kan dansk folkeparti så ikke bare indrømme at man hele tiden har vidst at det her

når man har indgået et forlig det burde

alle forligspartierne er enige om det

blev belært om det fordi de var med i et forlig de stillede ændringsforslag til så blev de belært om at det kunne man ikke

der er nu på det tidspunkt vidste vi ikke at vi

bare interesserer mig en lille smule for er

skifte holdning vende på en tallerken efter at man har vedtaget den her halvering af dagpengene når man faktisk godt vidste allerede

sandheden er jo at man vidste det den syvende juni

bent bøgsted ikke bekræfte det og alligevel vedtog man den sekstende juni en genopretningsaftale som havde de her konsekvenser for rigtige mennesker

den handlede ikke om dagpengeperiode den handlede ikke om hvorvidt folk kunne falde ud og miste deres dagpenge den handlede om at der skulle opstilles nogle grænsebomme og nogle betonklodser

på den baggrund at man så sagde ok

stemme for dagpengene uanset at vi ved

at ledigheden ikke ville falde jeg var selv her i salen under debatten der var ingen der var i tvivl om at ledigheden ikke ville falde der var bare ikke nogen i hverken regeringen eller hos dansk folkeparti der ville anerkende at antallet af personer

risikere at miste dagpengene så også ville stige det ville man ikke men fordi man

havde indgået den handel et andet sted der handlede om grænsebomme og betonklodser så var man ikke klar til

hvordan kan det så være at dansk folkeparti overhovedet ikke i den mellemliggende periode

vi diskuterede det her i to tusind og ti og så frem til nu en eneste gang har været ude

tingene skal laves om jeg har noteret mig at dansk folkeparti stemmer for for

og det er glimrende det er jeg godt tilfreds med men jeg har ikke på noget tidspunkt set dansk folkeparti være ude og sige ok vi går i brechen for det her man render i baghjul hele tiden og så ser man hvordan det går

dansk folkepartis taktik fremadrettet

det er en del af regeringens aftale om en lempeligere indfasning af dagpengereformen med enhedslisten da dagpengereformen blev vedtaget i to tusind og ni

radikale venstre det klart at vi så nogle mangler i reformen nogle arbejdsløse har nemlig ikke set med vores øjne de kvalifikationer og muligheder der skal til for at få et arbejde derfor efterlyste vi flere tiltag der skulle sikre folk uddannelse og dermed mulighed for at skifte branche eller få de kvalifikationer som efterspørges af arbejdsgiverne problemet er nemlig at der er mangel på visse typer af arbejdskraft mens der er arbejdsløshed på andre områder

ufaglærte for hvem vi kan se at der vil være færre job i fremtiden

i regering har vi derfor lavet forskellige ordninger som har haft til

flere muligheder for at komme i job uddannelsesordningen er en af dem og den viderefører vi med den her lov en halv år mere så flere får mulighed for at tage noget uddannelse og dermed få et arbejde vi er tilfredse med at dagpengereformen består men også

indfasningen bliver mere fair og at folk får mulighed for at få noget uddannelse det er vigtigt at indfase langsommere da vi står i en vækstkrise tidligere statsminister anders fogh rasmussen sagde som mange ved at økonomerne måtte skrive deres lærebøger om da de sagde at vk regeringens økonomiske politik var for dårlig økonomerne fik desværre ret vk regeringen fik overophedet økonomien og derfor står vi med

konkurrenceevne og store underskud på de offentlige budgetter i dag

tid at skabe problemerne under vks ti år kommer det også til at tage tid at få konkurrenceevne og økonomi på fode igen regeringen har gennemført en lang række tiltag lige fra efterlønsreform til su reform vi har lettet skatten på arbejde og for virksomhederne danskerne

bedre uddannelse lige fra folkeskolen til universitetet og der er styr på de offentlige finanser så renten holdes i ro jeg er overbevist om at vi er på rette vej men det kommer til at tage tid og derfor er det radikale venstre glade for at dagpengereformens indfasning bliver lempeligere og mere fair over for de svageste ledige loven her er første skridt

og vi er glade for at melde vores

to tusind og ti betyder det at regeringen er tilfreds med

ti

allerede dengang fik vi skrevet ind i det der hedder bemærkningerne til lovforslaget at vi mente at indfasningen var for hård nu citerer jeg fra den betænkning der blev

havde også gerne set en lempeligere indfasning

der bliver taget hensyn til udviklingen i arbejdsløsheden og hvor hensynet til provenuet to tusind og tretten ikke bliver det afgørende så allerede for fire år siden kritiserede vi at den her reform blev indfaset for hårdt og for hurtigt og ikke gav folk mulighed

at omstille sig til de nye regler der ligger i reformen

derfor vi er glade for den aftale vi har lavet med ordførerens parti og for det her lovforslag som vi diskuterer

er tilfreds med indholdet af dagpengereformen

at man skal nedsætte en dagpengekommission som skal kigge på indholdet

hvis nu regeringen er tilfreds med indholdet og nedsætter en dagpengekommission

stemmer

tænke mig at høre om regeringen

radikale mener og hvad årsagen er til at man nedsætter

folk kunne ikke nå at få de kvalifikationer der skulle til for at få et arbejde og så sent som i dag er der jo kommet en analyse der viser at hele beskæftigelsessystemet er for dårligt til at få

til efteråret kommer til at diskutere hvordan det system med jobcentre og så videre kommer til at fungere

tænke over hvad der kan være af andre tiltag inden for dagpengesystemet som jo er mange forskellige områder men som udgangspunkt støtter vi den reform vi stemte for

på bordet i dag så vil der være omkring tredivetusind arbejdsløse som her i sommer vil miste deres dagpenge og for manges vedkommende

fordi de heller ikke kan få en krone i kontanthjælp nogle kan selvfølgelig få kontanthjælp

vil havne i det såkaldte sorte hul hvor man ikke kan få en krone fordi man

formue man har penge stående i banken eller man har et hus hvor der ikke er nogen friværdi det er simpelt hen sådan at en undersøgelse som jeg også har nævnt tidligere her fra talerstolen

som hk har lavet blandt sine langtidsledige medlemmer nemlig dem der har en halv år tilbage af deres

viser at cirka fyrre procent af dem regner med at de bliver nødt til at forlade deres ejerlejlighed eller deres hus hvis deres dagpenge udløber i sf er vi stolte over at vi nu får gennemført den her redningsplan så de tredivetusind arbejdsløse og deres familier ikke bliver stødt ud i mørket vi sagde allerede

vores sommergruppemøde i august sidste år at der her var et stort problem finanslovsforhandlingerne med enhedslisten endte heldigvis med at der blev indført en midlertidig

i det her halvår vores formand annette vilhelmsen sagde

vi vil gøre noget for at redde den her gruppe arbejdsløse og det er så det der sker nu og det vil jeg kalde en stor menneskelighed og en stor solidaritet det undrer mig derimod uhyre meget at et parti som venstre finder det passende at støde tredivetusind medborgere og deres familier ud over kanten så mange må gå fra hus og hjem

på et boligmarked som i forvejen er meget presset jeg forstår det ikke

der lyder som følger venstre ved

du hvor du har på den umenneskelige side det håber jeg at man vil bruge for det vil være dækkende for den politik som man fører heldigvis er det da sådan at der også i partiet venstre findes enkelte fornuftige mennesker nemlig

det er jo fordi venstres borgmestre står ude i virkeligheden

så vil jeg også nævne

har venstres ordfører her fra talerstolen nogle gange nævnt

der hidtil inklusive det der bliver foreslået i dag er brugt tre

at falde ud af dagpengesystemet jeg har ikke efterkontrolleret det beløb men det kan godt være at det er rigtigt

skal her være opmærksom på at det er nogle midlertidige ordninger og på den måde

venstres ordfører gør sig skyldig i økonomisk hokuspokus når han derefter siger at venstre mener at de i stedet skulle have været brugt til skattelettelser til erhvervslivet

omsætte en engangsudgift til en vedvarende

og derfor holder det ikke en meter at man alternativt kunne have gjort det som venstre her har foreslået

vil jeg konkludere at venstre i denne sag er useriøs og

sf er et seriøst parti og et menneskeligt parti stemmer vi for

være to år når vi kommer til to tusind og seksten eller skal den være et et andet antal år det var det ene

til at stille sf for man kan godt komme i tvivl

på dagpenge i i flere år altså tre eller fire eller fem år men det må ordføreren

og derfor kan venstre ikke svare på det så det kan jeg godt forstå at der ikke bliver gjort noget forsøg på med hensyn til dagpengeperiodens længde i to tusind og seksten

det jo et spørgsmål som man vil drøfte i den dagpengekommission som bliver nedsat efter regeringens forslag med hensyn til om vi mener at det er et problem at man er på dagpenge i for eksempel tre år

ydelse i i tre år og også

et problem i den forstand at det er utrolig ærgerligt at der ikke er job nok i samfundet men når der ikke er det og det er den aktuelle situation så er det også urimeligt at man

så vil støde folk ud i mørket som sagt med den virkning at de skal gå

sådan set citeret for at sige til bt så sent som den treogtyvende maj at to år er rigeligt og her står ordføreren så og siger at sf

til de her mennesker for de falder ud af dagpengesystemet

er omfattet af den her uddannelsesordning så man kan jo godt tale om at her prioriterer sf nogle mennesker

behandler vi et lovforslag hvis virkning er at ydelsesperioden over for den arbejdsløse er længere end to år som en midlertidig ordning og for det andet

der nedsat en dagpengekommission

har været sådan i en længere årrække at dagpengeperioden har været fire år og det er jo helt rigtigt at

fire årsgrænsen og som ikke får et job er der brug for en ganske særlig stor indsats det er da helt rigtigt men ordførerens parti venstre har rykket den grænse

kalder en stor umenneskelighed og det vil jeg holde fuldstændig fast på

er en stor umenneskelighed over for i det her tilfælde tredivetusind arbejdsløse og deres familier som venstre kynisk bare vil sende ud over skrænten

specielt godt

umenneskeligt at vi har en to årig dagpengeperiode

vil det sige at de velfærdssamfund der ligger omkring os

sammen velfærdssamfund som har dagpengeperioder som er betydelig kortere end to år

en række andre lande er at arbejdsgiverne i høj grad betaler

ind til forskellige sociale sikringssystemer inden for det offentlige i danmark er det sådan at vi har en tradition for at det primært er lønmodtagerne som via skatten betaler til sociale ordninger inden for det offentlige og derfor ligger det i sagens natur i forhold til den problematik her

beløbet vil være højere i et land som danmark

er det sådan at man kan sige at det offentlige jo har vist arbejdsgiverne den store venlighed at de kan undgå meget lange opsigelsesvarsler hvilket giver arbejdsgiverne en stor fleksibilitet som de ønsker

er sådan at det danske dagpengeniveau er en rimelig

en væsentlig nedgang i indtægt for

nu kan jeg så forstå at det er et problem

tredivetusind der står til at falde ud

et problem at der falder seks tusind ud

få i gåseøjne skulle falde ud eller forventes

er det rigtige tal for den enkelte

at tænke på hvis tredivetusind lønmodtagere og deres familier skulle smides ud af dagpengesystemet

det her med

det skyldes at man i disse andre lande har et dårligere forsørgelsessystem i det øjeblik mennesker

bliver fyret og der mener jeg at vi i danmark har lavet et fint kompromis mellem hensynet til lønmodtagerne og deres familier og arbejdsgiverne ved at vi har en stor fleksibilitet med korte opsigelsesvarsler men til gengæld dagpenge af en vis størrelse som ikke dækker fuldt ud men dog

det er jeg fuldstændig enig i men det er også uforsvarligt ikke

før i sidste øjeblik kan kan man til forebyggelse af kommende situationer komme frem til en eller anden idé om hvorfor

erkende at jorden kalder

virkeligheden råber på en løsning jeg har jo set ordføreren somme tider trippe utålmodigt for

at jeg ikke deltager i regeringsmøder og jeg kan derfor ikke sige noget om hvordan den beslutningsproces har forløbet men jeg

hæfter mig hundrede procent ved

er rigtig godt og konstruktivt og har den her store menneskelighed i sig

det er enhedslisten og sf

skal til for at have en fuld og dækkende løsning på dagpengeområdet

jo erkendt at det er en midlertidig ordning som udløber i to tusind og seksten

er uden virkning derefter hvad skal

en fuld og dækkende løsning hvis man vælger

se bort fra at kloge professorer

i en dagpengekommission skulle kunne komme med noget klogt hvis vi nu

skulle finde på nogle løsninger og hvis vi nu skulle tage udgangspunkt i sfs politik hvilke løsninger ville ordføreren så pege på som nogle vi kunne gå i gang med med det samme for at få en fuld og dækkende løsning

man kan overveje og håndtag man kan skrue på i forbindelse med dagpengesystemet og det kommer jo så til at ske i den kommission som bliver nedsat men det er jo ikke kun den kommission der vil jo også i forbindelse med det og det er jo sådan set allerede startet

offentlig debat med diverse indlæg fra forskellige parter og fagforeninger og

med forskellige forslag til hvad man kan gøre for at få et

bedre dagpengesystem så det bliver også i høj grad en en demokratisk proces ligesom regeringen når dagpengekommissionen

har afleveret sit forslag så vil tage stilling til om det er et man vil følge eller

jeg ser det sådan at det er en invitation til en god demokratisk debat om hvordan det hele skal være indrettet

tusind og ti forringede dagpengereglerne ved at fordoble genoptjeningsperioden og halvere dagpengeperioden vurderede partierne at det ville ramme

de arbejdsløse skulle nok selv finde arbejde når de nærmede sig tidsbegrænsningen var konklusionen så derfor skulle der ikke gøres yderligere da den nuværende regering ved

gik med til en halv års forlængelse af dagpengene og en halv års særlig uddannelsesydelse var det tydeligt at tidligere beskæftigelsesminister fru inger støjbergs tal fra to tusind og ti var fri fantasi alligevel har regeringen igen og igen søgt at tale problemet

og hvem husker ikke finansministerens glade ansigt da han omgivet af glade arbejdsgivere og en perlerække af ministre hilste akutjobbene velkommen som en hel og dækkende løsning først i januar i år reviderede regeringen tallene det var helt præcis den tiende januar de skulle pludselig opgraderes til det dobbelte i løbet af foråret stod det klart at cirka tredivetusind stod til at falde ud af dagpengesystemet i to tusind og tretten og senere kommer der jo flere helt ind i maj måned afviste regeringen at være med til at finde en løsning i hvert fald når enhedslisten henvendte sig i sidste øjeblik accepterede

om en midlertidig løsning der kom på plads i pinsen det er den første del af den redningsplanke

der mister retten til dagpenge en redningsplanke

frem til to tusind og seksten det er beklageligt at regeringen ikke vil se i øjnene hvad alle uden for christiansborg med kontakt til dagpengesystemet for længst har indset

men det er værre

de radikales bagland

til forhandlingsbordet i pinsen jorden kaldte for alvor

regeringen har besluttet sig for at anskaffe en syltekrukke i form af en dagpengekommission måtte dette pres fra baglandet fortsætte og øges så der kan komme vilje og lyst i regeringen til at forhandle en permanent ordning helst inden for det næste år den vigtigste hjælp vi kan yde arbejdsløse er at skabe arbejdspladser

der forhindrer at vi tager fat på de åbenlyse mangler i systemet mangler som vi sagtens kan rette op

uden at vente på en kommission uden at putte det ned i en syltekrukke ja en kontakt til fagbevægelsen i dag ville betyde at vi allerede i morgen kunne starte forhandlingerne det er alene et spørgsmål om politisk vilje

det måske allervigtigste punkt er en forkortelse af genoptjeningsperioden hvis man sammenligner danmark med de øvrige nordiske lande er reglerne om genoptjening af dagpenge langt skrappere i danmark i danmark skal du have arbejdet nitten

fire og tyve timer for at få ny dagpengeret i finland under en tredjedel nemlig seks hundrede og tolv timer og i sverige blot fire hundrede og firs timer de danske regler gør således genoptjening af

langt sværere end i sverige og i finland jeg undrer mig over at de radikale og dansk folkeparti der ynder at pudse deres sociale glorie

endda efter sigende med dansk folkeparti som forslagets arkitekt jeg undrer mig over at en såkaldt centrum venstre regering ikke har rullet vedtagelserne tilbage for længst regeringen har siden den femtende september to tusind og elleve kunnet gøre det med enhedslistens stemmer

forhandle en redningsplanke på plads med regeringen er det som nævnt ikke fordi der er tale om en god endsige helt og dækkende løsning det er og bliver en redningsplanke til en stor del af de op imod tredivetusind der falder ud af dagpengesystemet i år og et ukendt antal i to tusind og fjorten

en redningsplanke vi så hurtigt som muligt vil erstatte med en permanent forbedring af dagpengesystemet

opmærksom på at der er fejl i lovgivningen vedrørende perioden på de seks ugers selvvalgte uddannelse jeg har stillet et spørgsmål til ministeren og kun fået et mundtligt svar men jeg har forstået at det bliver rettet og derfor kan vi i det lys anbefale

ikke har lagt mere pres på regeringen for at

det igennem som herre christian juhl ønsker enhedslisten har haft alle mulige chancer for

de sidder som støtteparti og giver regeringen flertallet hvorfor har har enhedslisten ikke benyttet

at forlange at få smidt syv flygtninge

ud af landet og så opsat en grænsebom hvis vi havde nøjedes med det

jeg er sådan set godt tilfreds med at vi nåede det stykke

det får os ikke til at tie stille vi har stadig væk drømme og visioner om hvordan dagpengesystemet skal se ud og det var det jeg prøvede at sige i min ordførertale

hverken regeringen eller dansk folkeparti kan sove roligt om natten vi fortsætter indsatsen og jeg tror rigtig mange i fagbevægelsen

bare lagt ned i salen i stedet for at man noget på plads det har enhedslisten så bare ikke formået

få noget igennem alligevel det er småting i

man bare sige til regeringen ok hvis ikke vi får det igennem

ønske nej jeg tror ikke herre bøgsted ønsker at vi får stor magt men vi arbejder på sagen herre bent bøgsted og jeg synes da

på niveau med dansk folkeparti og socialdemokraterne og hvis det bliver ved i den retning

ender det jo næsten med at vi skal til at konkurrere med venstre nu har jeg jo læst historien om konen med æggene så jeg synes ikke jeg vil fantasere længere end til at sige er godt tilfreds med situationen i øjeblikket og jeg synes egentlig vi får valuta for pengene især når vi har fodslag med baglandet i regeringspartierne og især når fagbevægelsen reagerer samtidig med at vi

forslag men tolv mandater i folketinget er ikke ret meget vil

vi prøver at udnytte dem så godt vi kan og jeg synes

det går rigtig rigtig godt men jeg takker meget for interessen

manglende stålfasthed i forhold til at holde fast i det reformspor som er bydende nødvendigt for danmark hvis danmark fortsat skal have del i den velstand

vi i hvert fald mener man skal have del i vi har en kæmpe

med de offentlige finanser på lang sigt der er sådan set underskud efter

vi har en kæmpe udfordring med at vi har to og tyve procent af befolkningen i den arbejdsdygtige alder på overførselsindkomst

betyder at vi har den længste dagpengeperiode

slække på virkningerne af reformen ved at indføre den ene akutpakke efter den anden og bruge milliarder af kroner på at fastholde ledige uden for arbejdsmarkedet

reelle reelle jobs og reel vækst det bliver selvfølgelig pakket ind i formuleringer om at man gør det for de lediges skyld

det gør man ikke

de økonomiske vismænd pegede på for et par uger siden

at afgangsraten fra ledighed til beskæftigelse for de ledige som har været omfattet af den her reform er højere

end for dem der har været på dagpenge i fire år derfor er det på alle måder beklageligt at man tager det her initiativ det kan vi ikke bakke op om det vil mindske velstandsudviklingen i danmark det vil fastholde folk som allerede har været alt for lang tid på

på offentlig forsørgelse fortsat det mener vi ikke er socialt ansvarligt derudover kan vi også konstatere

uddannelsesordning som det her forslag drejer sig om er en meget

for nogle uger siden

som viste at det kun er to og halvtreds procent af de ledige som er tilknyttet uddannelsesordningen som rent faktisk deltager i uddannelse det tyder i meget høj grad på

en forlængelse af dagpengeperioden altså en forlængelse der medfører at folk bliver fastholdt på

beskæftigelse det synes vi er beklageligt ud fra et økonomisk synspunkt men i endnu højere grad ud fra et menneskeligt synspunkt

på den hårde situation er altså

forblive på arbejdsmarkedet og søge bredt og det er muligt

ledig i dag går ledig i kortere tid end man gjorde i to tusind og fire og to tusind og fem dengang var der ingen der talte om at det var svært at få et job

havde haft magten og hvor arbejdsløsheden var dobbelt så høj så

kan støtte dette lovforslag

herre joachim b olsen det er sikkert rigtigt at

to og halvtreds procent af de ledige der mister dagpengene og

for eksempel kontanthjælp eller seniorjob og så videre jeg tror det var en fortalelse

man kan ikke være på uddannelsesordningen uden at deltage i uddannelse

at når arbejdsløse søger på livet løs når arbejdsløse uddanner sig

og når der er ti gange så mange

som der er mulighed for at tage ind hvad gør man så

og prøver

man så tager pengene fra dem kommer jobbene så af sig selv eller er det fordi

ikke kunne se da de fik ydelsen eller hvad er årsagen til at ordføreren tror at man kan skyde genvej ved at tage

at man giver folk lidt færre penge

folks egne penge det er jo nogle penge som er opkrævet i skat hos nogle andre mennesker og så giver man dem til folk der står uden for arbejdsmarkedet i nogle tilfælde giver man så når man laver reformer som vi lige

har en effekt vi ved det har effekt på beskæftigelsen vi ved at det betyder noget

for jobskabelsen fordi høje ydelser presser mindstelønningerne op og

nogle jobs der slet ikke bliver skabt

kan betale sig skabe dem fordi den løn skal betale ikke kan modsvares af hvor produktivt

vi ved også at det betyder noget for om folk vil påtage sig et stykke arbejde

de tredivetusind kan sandsynligvis få kontanthjælp det er fuldstændig rigtigt og det

den anden halvdel får ingenting det kalder man pænt og høfligt i systemet selvforsørgelse det betyder at de selv skal betale og det vil sige at de må sælge bilen eller huset eller lade sig skille eller hvad ved jeg det vil sige

fra som lige pludselig opstår ud af det blå

kan man skaffe de job fra dag til dag i en situation hvor vi har

man jo ikke fra den ene dag til den anden selv om liberal alliance havde tres procent af stemmerne i folketinget kan skabe job til den

når nu situationen er som den er selv om

man troede på las teorier om at

at dem der ikke kan forsørge sig selv har ret til kontanthjælp dem som godt kan forsørge sig selv har ikke ret til kontanthjælp

de er uden forsørgelse det er for eksempel sådan at at hvis min kone blev arbejdsløs

få ret til kontanthjælp selv om jeg udmærket godt kan forsørge hende

ikke se rimeligheden i jeg mener det bør være sådan at familier

skal forsørge sig selv det må kun være de familier som ikke kan som skal have hjælp fra det offentlige det troede jeg egentlig også var

en socialdemokratisk grundtanke

kan ikke se hvordan det stemmer overens med de udtalelser

flere socialdemokratiske ministre er kommet om et opgør med krævementaliteten den tager man i

var som det er nævnt nogle gange i dag at

fire tusind arbejdsløse hvert år ville miste dagpengeretten nu ved vi at det tal er tredivetusind

holder bruttoledigheden og nettoledigheden er i dag lavere end

man puttede ind i dagpengereformen så er det korrekt

til hvor mange der ville ryge ud men det er jo sådan lidt arbitrært

seks tusind er åbenbart et tal som man godt kan acceptere men tredivetusind er så for højt

der er det bare jeg spørger hvor lavt skulle tallet være før man ikke ville gøre noget

tyvetusind eller var det femtentusind

lugter langt væk af at man er bukket under for det pres

lagt fra enhedslistens og

peget på at her var et meget stort problem det har enhedslisten

at der er visse tal som liberal alliance lægger vægt på og at

steget til tredivetusind kan vi så konkludere at liberal alliance er ligeglade med at det tal er steget det spiller ingen rolle for liberal

slået fuldstændig fejl det er simpelt lykkedes regeringen at få øget væksten

sige at definitionen på på sindssyge er at gentage det samme mønster igen og igen og forvente et nyt resultat hver eneste gang det er det der synes at være regeringens tilgang til at få skabt arbejdspladser måske skulle vi prøve noget andet

udeomkring ikke skulle

kunne få kontanthjælp når andre

være sådan at hun ville kunne få en offentlig ydelse på trods af at jeg udmærket ville være i stand til at kunne forsørge hende

hvis man er samboende og

på den indkomst det er to gange kontanthjælpen

gør at herre joachim b olsens kone mister kontanthjælpen

så det vil være sådan at man vil kunne få en ydelse

dagens debat som jo viser nogle af de mere principielle forskelle i i beskæftigelsespolitikken jeg vil

førstebehandler i dag og som jo ikke er kan man sige enkeltstående

også gerne takke dansk folkeparti

for at bakke op om om lovforslaget her jeg synes selvfølgelig at det er meget klædeligt at der også er et borgerligt parti der

tager ansvar for for den her udfordring

der er meget der er nemmere hvis hvis man ligesom liberal alliances ordfører altid

en teoretisk boble om hvad der virker og hvad der ikke virker på økonomien

jeg kan godt se at det gør tingene utrolig meget lettere men teoretiske bobler har det jo også med at briste

hverken regere eller drive et land i en boble

det der er virkeligheden er jo

ikke er alle dem der står over for at deres dagpengeret ophører i to tusind og tretten der er kommet i arbejde inden deres dagpengeret ophører

virkeligheden er også den at det ikke er alle dem hvis dagpengeret allerede er ophørt der efterfølgende er kommet i beskæftigelse

så teorien holder ikke altid jeg er stærk tilhænger af at vi har et dagpengesystem som på den ene side

spænder det sociale sikkerhedsnet ud under mennesker

har behov for når man bliver ramt af arbejdsløshed og som samtidig også er indrettet med det klare fokus at man skal tilbage i beskæftigelse jeg mener aldrig at det kan være en intention eller en idé i sig selv at folk skal gå lang tid på dagpenge for jeg tror inderligt på at lang tids ledighed i sig selv kan være

barriere for at man kan komme tilbage til arbejdsmarkedet men når alle de ord er sagt må alle

i folketinget forholde sig til de cirka tredivetusind borgere

at deres dagpengeret ophører det er i hvert fald

og antallet skyldes jo ikke mindst

en meget hård indfasning af den to årige dagpengeperiode vel sådan set også en hårdere indfasning end vi har set tidligere på arbejdsmarkedsområdet i hvert fald hvis man sammenligner med nogle af reformerne

var dengang tale om betydelig længere indfasningsperioder og det har jo ikke været uden grund for

det tager tid at indstille sig på at reglerne ændres så med det her

første lovgivningsmæssige skridt i forbindelse

vælge at sikre en bedre indfasning

vi satser her på at videreføre uddannelsesordningen som oven i købet forhåbentlig skal

så tager vi fat på anden del af lovgivningsspørgsmålet i næste samling nemlig

få indført en arbejdsmarkedsydelse sådan at endnu flere der står over for at deres dagpengeret ophører er sikret en forsørgelse i en længere periode tak for for diskussionen og opbakningen primært fra enhedslisten men

meget lavere skulle det være for at man ikke

egentlig også tror man ikke har tænkt specielt meget over da man lavede dagpengereformen jeg har i hvert fald svært ved at se i den lovgivning der ligger til grund for dagpengereformen

og hvilke ændringer

fatale konsekvenser jeg vil ikke sætte et præcist tal på jeg kan

og den betyder at der er ekstraordinært mange mennesker der står over for at deres dagpengeret ophører fordi det sker

kombination med at dansk økonomi fortsat er i slæbegear og det er det vi reagerer på det er det vi handler på og det synes jeg

tænkt over man har så vurderet at

næsten få dage før man valgte at gøre det sagde man at det ville man ikke gøre og

ved med at komme med den ene akutpakke efter den anden og midlertidige forlængelser af midlertidige ordninger og så videre

lave en midlertidig forlængelse af dagpengeperioden så er det rigtigt at der er lavet akutpakker der er

og nu kommer så det her så vi har fra dag et iværksat en række initiativer i håbet om at afhjælpe de problemer som folk der står over for at deres dagpengeret snarlig ophører

jo også lykkedes i et vist omfang

konstatere at det ikke har været nok til at kunne komme i mål og det er derfor at vi

jeg er lidt nervøs når regeringen snakker om en langsommere indfasning deri ligger jo næsten at regeringen synes at

ti var ok og at den skal der ikke laves noget om på tror ministeren på at krisen er ovre i 2016 og hvorfor er det bedre

lave en kommission med kloge professorer i stedet for at starte forhandlingen

vi skal have med alligevel og dybest set dem der har forstand på tingene når det kommer til stykket og kender løsningerne kender virkeligheden og kender de muligheder der ligger og hvorfor

hvis en kommission nu skal arbejde

deres dagpengeret ophørte

må tage fejl af hvad den usikkerhed har haft og vil have af betydning både i det enkelte menneskes liv og i den enkelte families liv den tryghed og den sikkerhed er etableret med lovforslaget her så kan man sige at over og under det står jo

men det der for alvor rykker noget er jo om man har et arbejde at stå op til om morgenen så vores

den danske konkurrenceevne sikret at vi har danske arbejdspladser

udvikle nye derudover foreslår vi så

der nedsættes en dagpengekommission med henblik på at se om vi kan indrette vores dagpengesystem på en klogere måde

komme i gang med at skabe ben 2

det ene handler om at der skal være arbejde til så mange som muligt og da regeringen ikke vil være med til at give en beskæftigelsesgaranti til mennesker ikke engang hvert tredje år

at det andet ben også fungerer nemlig

dagpengesystem hvorfor så ikke med det samme sige vi gør alt hvad vi kan for at

om hvordan en fuld og dækkende løsning ser ud for dagpengesystemet det ene behøver jo ikke at udelukke det andet

sikkerhed og den vished om fremtiden der er nødvendig i mange menneskers liv det gør vi med lovforslaget her et vigtigt skridt på vejen så kan man

en kommission der skal se på om vi kan modernisere vores dagpengesystem og så vil jeg i øvrigt opfordre til

stirrer sig blind på dagpengediskussionen

at tro at det er dagpengesystemet der løser alle problemer er jo forkert det afgørende er jo at vi fører den rette økonomiske politik så der skabes

er ikke med dagpengeregler og det er ikke ved at forlænge dagpengeperioden det er ved at skabe arbejdspladser

at lovforslaget henvises til beskæftigelsesudvalget hvis ingen gør indsigelse